forslag til vedtagelse der stemmes om forslag til vedtagelse

to og tres af kim andersen karen

martin henriksen kamal qureshi

johanne schmidt nielsen simon emil ammitzbøll per ørum jørgensen pia christmas møller og christian h hansen og der kan stemmes

handlede om at vi ville have indskrevet i loven at danmark ikke skal benytte sig af den

har fremført fordi vi faktisk synes at det

begynder at benytte sig af den metode eller betragter den metode som en løsning på de udfordringer

der er tale om en meget dårlig løsning og der er meget usikker løsning der er så oven også tale om en løsning som folketingets partier i hvert fald næsten alle folketingets

derfor synes vi det ville have været naturligt hvis man havde fået indskrevet det direkte i lovteksten

der altså også på det område indeholder forbedringer i forhold til den eksisterende retstilstand dertil kommer så at der jo i løbet af udvalgsarbejdet er kommet nogle klare indrømmelser

det i folketinget enhedslisten havde foretrukket at det skulle ske ved at man skulle lave lovgivningen om men vi kan i hvert

risiko for at det kan blive smuglet ind uden at der er et flertal i folketinget der klart har tilkendegivet det ligesom det efterfølgende

konkrete ansøgninger hvis der skulle komme sådan nogle også bliver behandlet i folketingets energiudvalg så på den baggrund vil enhedslisten stemme for det her lovforslag også fordi det på en række andre områder indeholder en række forbedringer

hverken for eller imod lovforslaget er vedtaget

ikke stillet ændringsforslag og der er ingen der beder om ordet

for lovforslaget stemte

det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

er ingen der beder om ordet så er forhandlingen sluttet vi går til

af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

hverken for eller imod ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslagene nummer fire seks og ni stillet af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer syv og otte tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

om ordet så er forhandlingen sluttet vi går til afstemning

afstemningen slutter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

er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling det er

beder om ordet og så er forhandlingen sluttet og vi går til

der ønskes ikke afstemning så deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes derefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to fire tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes derefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem tiltrådt tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse det skete

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet

er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget

er ændringsforslag nummer to og tre stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

tiltrådt af et mindretal

afstemningen slutter

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

fødevareministeren er gentagne gange blevet klandret for at være axelborgs forlængede arm her på christiansborg det er er helt urimeligt at

for sagen er den at vi siden nitten syv og halvtreds har haft en ordning

selvbærende men det der virkelig er underligt

og derfor havde jeg selvfølgelig håbet at

at vi har haft en række deputationer fra landboungdom

ikke bare kritiserer men som har forsøgt at lave et ændringsforslag der

vi har forsøgt at få ministeren til at sige

lave et ændringsforslag hvor

derfor går jeg ud fra det ikke er en blomst der har groet i fødevareministerens baghave

finansministeriet fordi den her ordning kommer til at

man er gået fra langt over ethundredetusind landbrug ned til

og der er behov for generationsskifter

og vi kan se på landmændenes dåbsattest at

i hvert fald ikke

og derfor er der jo behov for at de her unge landmænd kommer ind i

regeringen og dansk folkeparti bare er blevet enige om at

at lytte til de indvendinger vi har fra den rigtige

er mærkeligt at man har afskaffet en ordning uden at sætte noget andet i stedet jeg er godt klar over at økonomi

har brugt den ordning og det virker som om den ikke er anvendelig til formålet derfor er den ganske uhensigtsmæssig derfor håber jeg selvfølgelig stadig væk at der kan

at vi laver en beretning i udvalget og derfor skal jeg

sagen tilbage i fødevareudvalget mellem anden og tredjebehandlingen

det som ministeren er inde på for det er så let at sige at

man afskaffer en ordning og så

den nye samling så ved vi og så ved de

at landbrugsejendommene er blevet så dyre og jorden bare er steget og steget og alting er blevet kapitaliseret det har vi advaret om adskillige gange men vi har behov for at der er nogle danske landmænd der kan købe vores landbrugsejendomme når de er til salg eller skal være generationsskifte og derfor er det fornuftigt at have en ordning jeg kan slet ikke forstå at venstre konservative og dansk folkeparti der ellers plejer at

den her sag ikke er kommet frem til

det er det debatten handler

hvad vi skulle sætte i stedet og om ministeren ville arbejde for

sådan

ministeren også ved og det ministeren sagde var at han netop ville indkalde ordførerne for partierne til drøftelser om

man skal huske på at den her ordning skulle være selvfinansierende det vi har set

sker hvis den her ordning fortsætter og renterne løber løbsk

kan betale renterne så er det herre og fru jensen der skal betale for at yngre landbrugere kommer ind på markedet

det at være landmand der har vi ministerens ord for at det vil han indkalde os til så vi synes jo faktisk at vi har fået det vi ville have den her ordning er på sigt en ordning som vil løbe løbsk

siden at det her lovforslag kom i spil og det er en direkte udløber af l ni og tredive

to og halvfjerds dem har dansk folkeparti sammen

når man har haft så god tid til det hvorfor er man så ikke kommet med det ændringsforslag der siger hvordan den her ordning kan køre videre vi er jo enige om at det ikke skal belaste fru jensen

ellers bor henne det er vi enige om vi skal have en ordning der er selvbærende der er robust der kan klare op og nedgangstider som der er i ethvert erhverv også i landbruget

et udspil og det er nu engang sådan at det er meget meget bedre at

en forpligtelse gennem en beretning eller et ændringsforslag der pålægger regeringen at komme med noget og jeg synes

nu kan jeg forstå på socialdemokratiet at man ønsker at den her ordning skal fortsætte selv om man kan se at renterne vil stige og stige og at landbruget på et tidspunkt vil komme ud og få så

det ikke kan lade sig gøre at opretholde ordningen derved vil udgifterne falde tilbage på almindelige skatteydere det ønsker vi ikke derfor har ministeren også netop

partiernes ordførere til drøftelser om

kan lave en ny ordning der kan hjælpe de her generationsskifter og yngre landbrugere ind i et sundt erhverv der må jeg bare sige

ministerens talte ord der behøver vi have et ændringsforslag vi har også skrevet det i vores bemærkninger

fordi man vil bruge samrådet til noget man må da sige at her

hvordan får vi sat en ny ordning i værk så vi kan hjælpe til at de her generationsskifter kan ske

set enige men jeg synes også at ministeren har givet det som vi havde behov for at få

der er for meget støj i salen jeg altså bede om at man i stilhed lytter til hvad der siges fra talerstolen hvis man skal sige noget selv

når det drejer sig om strengere straffe om at sende nogle fremmede hjem

skal det ordnes inden sommerferien så skal der sættes

ting og det skal bare være i orden inden folketinget tager på sommerferie den her sag

efteråret det er nok med et ord om vil kigge på sagen

det vil vi gerne sikre os at at man kan gøre i fremtiden og vi har set hvordan dansk folkeparti lige smutter ud af bagdøren i finansministeriet og tager cyklen rundtomkring bygningen

vi taler om et erhverv der er i krise

et lille flertal der nedlægger en eksisterende ordning

det synes vi er dårligt derfor vil jeg gerne tilbyde

ministeren fjerner loven om

yngre jordbrugere uden at sætte noget som helst andet i stedet bortset fra et luftigt løfte om at han vil invitere folketingets partier til en drøftelse af hvad der kan sættes i stedet for yj låneordningen

beskylder jo jævnligt s og sf for at vores politik er fugle på taget det er naturligvis noget vrøvl men i den her sag har regeringen i den grad sat fugle på taget der foreligger intet konkret om hvad der skal sættes i stedet for det eksisterende yj lån de betingelser køber vi naturligvis ikke et samlet landbrug

der er behov for en grundig bearbejdning af lovforslaget

ikke skal træde i kraft før næste år

altså ministeren der haster så meget i den her sag faktisk er der jo tid indtil nytår

den skal træde i kraft der er mange der gerne vil have en drøftelse og lige nu har vi fundet ud af at folketingssamlingen oven i købet skal forlænges så det har givet yderligere en grund til

lidt underligt at herre bjarne laustsen ønsker yderligere debat om det her sagen har været vendt ved et samråd

virker nærmest som om man slår to åbne døre ind alle er enige om at

kan den ikke fortsætte fordi det er de nye der skal betale for de tab der kommer ind man kan ikke ændre

de bestående det er alle enige om også oppositionen derfor kan den her

som jeg sagde ved samrådet den attende maj

folk der kommer fra landet bliver ofte beskyldt for at være flittige og det det handler om er at når man er repræsentant og har et mandat

forfølger man de sager der er i tinget og her er en sag hvor man har haft en god ordning der

vi er enige om har tjent landbruget vel siden nitten syv og tres der er blevet færre landbrug der har været strukturudvikling javel

er ikke så mange landbrug som der har været men der er stadig væk behov for en ordning fordi landbrugene er blevet vanvittig dyre

behov for at finde en ordning så unge landmænd kan etablere sig også i danmark

at man kan blive nødt til at afskaffe den her ordning men det vi synes er underligt

så er han lige pludselig nu villig til at snakke med den ene og den anden og den tredje men han er ikke villig til at lytte til det gode råd

et ændringsforslag eller at ministeren sagde

til efteråret et gennembearbejdet

vil ministeren ikke det andet er bare snak

at der er en kobling mellem at afskaffe noget og

så vær dog ærlig hvis det er sådan at det bare er fordi man vil have den ordning der

alle punkter for at det bestående

fortsætte er vi jo enige om derfor sender vi et signal om at det kan man ikke regne med i fremtiden det er derfor vi sidder med det lovforslag i dag lige siden det lovforslag er blevet fremsendt har jeg sagt at vi vil arbejde med alternativer og jeg har nævnt de tre områder de alternativer kan være blandt andet

i landene omkring os også her vil vi gerne lave en omverdensanalyse

er af muligheder i landene omkring os det arbejde er meget meget tæt på at være færdigt det er en af årsagerne til at der ikke har været et alternativ til dato

undersøge mange ting men man kunne jo også lade være med at afskaffe en ordning før man havde

hvor lang tid man har haft overvejelser hos ministeren om at skulle afskaffe den her ordning uden at sætte

for det er da godt at man er kommet på andre tanker nu

den være selvfinansierende og selvbærende og

går de jo bare fra noget fra noget andet og det mangler

også et svar på derfor er det i ellevte time at ministeren nu er begyndt at tænke på hvad det er for en ordning der skal sættes i stedet hvis der skal være en en ordning jeg vil da gerne spørge ministeren tror han selv på at der kommer en ordning som erstatning for yj låneordningen eller er der kun den ordning der hedder vækstkaution

det der siges i sidestykket herude kan tydeligt høres heroppe

ro ellers tager vi en pause indtil roen har sænket sig

landbrug fødevarer og landboungdom er ikke selvfinansierende

kan gøres selvfinansierende jeg har med glæde konstateret at det også er det herre bjarne laustsen ønsker at den skal være og så er der altså to andre muligheder som jeg også har i sinde

da det her er starten på en forhandling

som herre bjarne laustsen beder mig om at komme med det har jeg af naturlige årsager ikke det skal selvfølgelig stå åbent

nu er der jo så en række ting som ministeren har overvejet at gøre og som man måske kunne gøre

tænker lidt tilbage så tror jeg nok det er sådan ministeren at man oprindelig havde den her lovændring på

det her ok så udsatte

et års tid tror jeg den er blevet udsat

ministeren er det ikke rigtigt at man har

er det for modeller og løsningsforslag der skal indkaldes hvad er det vi skal have drøftet altså jeg bliver nødt til at sige til ministeren at det her altså ikke er udtryk for rettidig omhu

historiske beskrivelse er rigtig i

med risiko selvfølgelig at blive kaldt forlængede arm og så videre

kort bemærkning derefter er det herre christian h hansen og

kalde ministeren for axelborgs forlængede arm

men i den her sag synes jeg ikke

ministeren svarede på mit hvorfor har man været så

gået i gang med det noget før man har faktisk haft et helt år til det det synes jeg

end noget andet vi vil hellere fortsætte med det var meldingen det bøjede jeg mig for og

sagde så at de gerne ville have en grundig analyse af hvad der

af alternativer der nævnte jeg

landene omkring os og det er det tiden er blevet brugt til det er det samme jeg

andre ordninger der kan sammenlignes med vores yj

komme med et forslag det er kommet i sidste uge og vi mødes i denne uge og debatterer det forslag

det kan undre at vi skal diskutere det her så længe

det er korrekt at det vi har oplevet med ordningen her

så har landbruget været inde i en krise og

med flere hundrede procent for de nye der kommer ind i ordningen

det ende med at de der var tilbage ikke ville have råd til at betale renterne og dermed ville det ende med at blive skatteborgerne der skulle betale for de lånegarantier der var stillet

om hvordan vi får igangsat en ny ordning som kan hjælpe yngre landbrugere med at komme ind

kan den ikke fortsætte tillægget bliver så højt at det vil være fuldstændig uinteressant og jeg kan bekræfte at når jeg har nogle

forhandlingen sluttet der er stillet forslag om at

henvises til fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

som ordfører

der er stadig for meget støj

man kan afkræves et gebyr for at få foretaget en fødevarekontrol

er det lykkedes fødevareministeren at blande de der ting sammen

æbler og pærer sammen det har alle ordførerne brugt tid på

sagt at det var ganske uhensigtsmæssigt

vi har i socialdemokratiet sagt at vi vil redegøre

har forstået at ministeren vil love at det ikke vil ske igen at man blander ting sammen der intet har med hinanden at gøre vi har et ganske udmærket forlig på fødevareområdet og det drejer gebyrerne sig om og

således at for hvert næringsbrev man har skal der betales et gebyr

certificering af fisk der krydser landegrænserne og det har regeringen ønsket skal ske ved at man opkræver et gebyr i andre lande sker der det at man opkræver det via skatten

opstår en unfair konkurrence tværs over landegrænserne

brugt et eksempel som dansk industri er kommet med

ny fabrik i padborg og den kommer så nu til at ligge på den tyske side af

producenterne

der betaler certificeringen og derfor

i den redegørelse jeg kommer med her men det der er det værste af det hele er at regeringen tuder os ørerne fulde om at man tager regionalpolitiske hensyn når man lægger statslige arbejdspladser ud

om på strukturen og det der sker her er at man vil nedlægge laboratoriefunktionen i rønne

har ministeren ikke ulejliget sig med

drøftelser han mener ikke det har noget med forliget at gøre ikke desto mindre har han sendt et brev ud til borgmestrene der fortæller

opbakning fra et meget bredt politisk flertal i

det synes jeg at ministeren skulle kvittere for

at det må stå for hans egen regning

til medarbejderne at man har politisk accept af

hverken sf radikale venstre enhedslisten eller socialdemokratiet er med

konservative og så dansk folkeparti der bakker op om sådan et synspunkt så skal man bare sige det ærligt altså den ene dag siger man at man tager regionalpolitiske hensyn og den anden dag gør man ikke

af den overbevisning at det der kommer til at ske her er en centralisering af nogle opgaver

der er langt til bornholm og bornholm har særlige opgaver

gør at det er svært jeg tror at hvis ministeren

det kunne lade sig gøre at lave en fornuftig aftale med bornholms regionskommune således at man

arbejdspladserne i stedet for at centralisere dem i

den måde på at blande æbler og pærer sammen og at han også

når man fjerner så mange medarbejdere fra det offentlige kontrolsystem om man så er i stand til at have et kontrolsystem der fungerer det er ministerens ansvar at leve op til den aftale vi har det tror vi at både systemet og han vil så det har vi ingen bemærkninger

put de ting sammen der har noget med et forlig at gøre så skal vi nok stemme for det men vi vil selvfølgelig

kan jeg oplyse herre bjarne laustsen om at forligspartierne i december på mail blev orienteret om hvordan vi ville behandle den her sag det var der ingen protester

på daværende tidspunkt det er derfor vi har fulgt den linje under forhandlingerne om fødevareforliget blev det oplyst at der var behov for tilpasninger i fødevarestyrelsen og at vi selvfølgelig lever op til de aftaler der er om antallet af kontroller og de beløb der skal bruges inden for fødevareforliget så det kan altså ikke komme bag på herre bjarne laustsen at der sker noget

strukturtilpasninger

forståelse for at herre bjarne laustsen kæmper for arbejdspladser i sin valgkreds men som minister har jeg et ansvar for hele landet for hele fødevarestyrelsens service

nødvendigt at rationalisere og det betyder altså at vi nu koncentrerer os om tre steder med vores laboratorievirksomhed

et brev ud til borgmestrene hvor jeg gentagne gange

beklager formuleringen og det skal jeg gerne gøre igen hvis herre bjarne laustsen ønsker det det er klart at det var min formulering det var ikke fødevareforligspartiernes

det vi har arbejdet med her som ikke er omfattet af fødevareforliget kan jeg oplyse herre christian h hansen om

vi gået efter at nedsætte omkostningerne i fødevarestyrelsen der er der et stort behov for også af hensyn til vores erhvervsliv og det synes vi er lykkedes med den her model

det som der sker i den her sag er jo at fødevareministeren spiller på to heste

grund til at være stolt af for det er flot at alle folketingets partier kan enes om det

altså ikke nok bare at sende en mail hvis man vil involvere folk og

er det normalt at forligskredsen sætter sig sammen og det har forligskredsen ikke

i denne sag derfor er der

er at man kontakter forligskredsen og siger vi har nogle besparelser her over nogle år hvordan kan vi løse

både fået samarbejdsudvalgsreferater og alle mulige andre ting ind

medarbejderne også er kommet med alternative

jeg give videre til fødevareministeren og kvittere for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

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

afstemningen slutter for ændringsforslaget stemte to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

åbnet og den første der får ordet er justitsministeren

skal debattere her går ud på at pålægge regeringen inden april to tusind og elleve

igangsætte de nødvendige initiativer med henblik på en sikring af borgernes frihedsrettigheder ved dels at forbedre borgernes rettigheder i terrorlovgivningen og i reglerne om tålt ophold dels at forbedre borgernes forsamlingsfrihed og

borgerne i beslutningsforslaget der anført en række konkrete bestemmelser og love der

opfattelse udhuler vores retssikkerhed

det drejer sig om terrorpakkerne og reglerne om tålt ophold om blandt andet uropakken tv overvågnings loven og bestemmelser i forskellige lovgivninger som giver myndighederne adgang til tvangsindgreb over for borgerne uden retskendelse der er altså tale om ret forskellige love

mener har udhulet retssikkerheden forslagsstillerne anfører at de grundlæggende er bekymrede over at myndighederne i tiltagende grad

underminerer borgernes frihedsrettigheder som konservativ justitsminister

at borgernes retssikkerhed ikke bliver trådt under fode men jeg deler

som forslagsstillerne har af lovgivningen og dermed heller ikke deres bekymring jeg vil gerne gennemgå beslutningsforslaget punkt for punkt og redegøre for hvorfor der ikke er behov for et initiativ som det der bliver foreslået i beslutningsforslaget bliver det om antiterrorlovgivningen anført at der bør ske en forbedring af borgernes rettigheder i den danske antiterrorlovgivning herunder i reglerne om tålt ophold og i domstolsprøvelsen af terrorsager

jo er gennemført netop for at sikre danskernes personlige frihed den blev gennemført for at sikre vores frihed i forhold til terrorister som vil begrænse vores frihed og som i sidste ende vil tvinge os til at samfund hvor vi for eksempel begrænser ytringsfriheden så antiterrorlovgivningen er jo til for at sikre vores personlige frihed og også for at sikre den tryghed og sikkerhed der gør at vi føler frihed til at kunne færdes frit på gader og stræder

to antiterrorpakker og det er så dem man gerne vil diskutere med henblik på

i den forbindelse var man samtidig meget opmærksom på at at der ikke måtte ske noget noget som skete på bekostning af de grundlæggende rettigheder med antiterrorpakke en blev politiets efterforskningsmuligheder forbedret blandt andet ved som

jo også nævner at der blev indført en pligt for teleselskaber og internetudbydere til at registrere og i en år opbevare de oplysninger der er relevante for politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden de mere detaljerede regler om hvilke oplysninger der skal lagres følger så af en bekendtgørelse der gennemførte et eu direktiv men det kan måske i den forbindelse være rigtigt at understrege at der jo ikke er tale om en pligt til at lagre indholdsmæssige oplysninger for eksempel om indholdet af e mails

gælder alene selve trafikdataene

også gerne understrege at politiet kun kan få adgang til de pågældende oplysninger hvis retsplejelovens regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden herunder om indhentelse af en retskendelse er opfyldt forslagsstillerne nævner også den del af antiterrorpakke to hvor reglerne om retskendelser vedrørende telefonaflytning og teleoplysninger i sager om terrorisme blev ændret så aflytning kan fortsætte uden indhentelse af ny retskendelse selv om den pågældende skifter sin telefon eller sit telefonnummer desuden

lovændringen i to tusind og ni hvor også

blev omfattet af disse regler der var forud for vedtagelsen af antiterrorpakkerne en række forskellige synspunkter fremme i den offentlige debat om de retssikkerhedsmæssige konsekvenser af pakkerne i forbindelse med lovgivningsarbejdet var der i lyset af den debat betydeligt fokus på at skabe en lovgivning som kunne sikre en effektiv terrorbekæmpelse uden at vi kompromitterede borgernes grundlæggende rettigheder i forbindelse med antiterrorpakke to fra to tusind og seks tilkendegav den daværende justitsminister at der ville blive gjort status over forhandlingerne

antiterrorpakkerne og den status kom i september to tusind og ti i form af en redegørelse der blev sendt til folketingets retsudvalg

som det også fremgår af redegørelsen giver erfaringerne med anvendelsen af reglerne efter justitsministeriets opfattelse ikke anledning til at overveje nogen ændringer af den gennemførte lovgivning ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn antiterrorpakkerne har også netop været genstand for en høring i retsudvalget så der er og der vil fortsat være fuldt fokus på relevansen og nødvendigheden af de regler der blev gennemført

for at være en fare for statens sikkerhed de her regler hører som bekendt under integrationsministerens område og jeg kan oplyse at det er integrationsministerens vurdering at med de regler der er indført

fundet en løsning der er retssikkerhedsmæssigt forsvarlig og i overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser lovgivningen blev vedtaget af folketinget i henholdsvis to tusind og otte

og jeg vil derfor henvise til den debat der var i forbindelse med folketingets behandling af de pågældende lovforslag man anfører også

side at uropakken bør rulles tilbage og der henvises til at cirka tusind demonstranter i december to tusind og ni blev

tale om en lovgivning der er vedtaget for kort tid siden nemlig i december to tusind og ni og derfor

også her henvise til den debat der var i folketinget i forbindelse med behandlingen af lovforslaget for så vidt angår de administrative frihedsberøvelser under klimatopmødet

det jo et emne som både den daværende justitsminister og jeg selv har forholdt os til i samråd

som det sikkert er forslagsstillerne bekendt er en række sager om lovligheden af de tilbageholdelser for tiden på vej igennem

har herudover specifikt nævnt tv overvågning

peger endvidere på at opsætning af kameraer som skal overvåge gader og stræder ingen kriminalpræventiv effekt har der er undersøgelser fra det svenske kriminalpræventive råd der

kan stå alene i kampen mod kriminalitet

det er i øvrigt efter min mening umuligt at sige noget fuldstændig skråsikkert om hvor stor en præventiv effekt tv overvågning kan have det afhænger jo nok af mange forhold og det kan være svært at måle det folketinget har sidste år vedtaget en

for at boligorganisationer kan få tilladelse til at tv overvåge områder der bliver plaget af for eksempel hærværk tilladelsen gives af politiet efter en konkret politifaglig vurdering af om området har været plaget af kriminalitet som tv overvågning kan

modvirke og politiet skal i den forbindelse påse at tv

ikke udstrækkes videre

det kriminalpræventive hensyn kan

fremsat et lovforslag der giver kommuner adgang til at tv overvåge offentlige arealer som ligger tæt på de områder som boligorganisationen overvåger efter polititilladelse hvis for eksempel de personer som formodes at begå kriminalitet på boligorganisationens område også skaber utryghed på de nærtliggende offentlige arealer jeg synes at den lovgivning vi har

på det her område fastholder den nødvendige balance mellem på den ene side hensynet til

på den anden side hensynet til privatlivets fred når jeg har haft lejlighed til i nogle af de områder der er relevante for tv overvågning at drøfte det med borgerne og med repræsentanter for boligorganisationerne

jeg kun tilfredshed jeg hører kun at det gør borgerne mere trygge og den tryghed styrker jo i virkeligheden borgernes personlige frihed fordi de føler en større frihed til at kunne bevæge sig på gader og stræder i de pågældende områder

man har opsat kameraerne og det er jo efter beboernes og beboernes og deres valgte repræsentanters eget valg at kameraerne bliver sat op

endelig bliver det anført i beslutningsforslaget at der i dag er to hundrede og fire og tredive love eller bekendtgørelser som giver myndighederne mulighed for tvangsindgreb over for borgere uden retskendelse og at myndighedernes muligheder herfor er steget støt siden to tusind og tre

at retssikkerhedskommissionen i sin betænkning fra to tusind og tre der jo dannede grundlag for retssikkerhedsloven har overvejet spørgsmålet om retskendelse i forbindelse med forvaltningens iværksættelse af tvangsindgreb uden for strafferetsplejeloven retssikkerhedskommissionen pegede i den forbindelse blandt andet på at indførelse

et almindeligt krav om forudgående retskendelse ikke vil medføre en reel

lovgivningen af hvilke betingelser der skal være opfyldt for at kunne foretage tvangsindgreb i form af for eksempel stikprøvekontrol og dermed normalt heller ikke noget grundlag for en nærmere domstolsprøvelse jeg er enig i de overvejelser og mener altså ikke at et almindeligt krav om forudgående retskendelse i forbindelse med forvaltningens stikprøvekontroller vil medføre en reel retssikkerhedsmæssig gevinst og derfor kan jeg heller ikke støtte den del af beslutningsforslaget der vedrører et krav om forudgående

peger på er retssikkerhedsmæssige problemer

jeg glad for debatten for det er selvfølgelig helt centralt at vi hele tiden holder os borgernes retssikkerhed for øje men af de grunde som jeg

mener jeg ikke at der er behov for et initiativ som det

kunne være bekymret for indskrænkninger i borgernes frihedsrettigheder eller om

en interessant diskussion man gennemgår hele

årti med indskrænkninger i borgernes friheder på grund af terrorlovgivningen med indskrænkninger i borgernes mulighed

demonstrere frit uden at blive tilbageholdt som vi jo kunne se under klimatopmødet med øget tv og videoovervågning og

på borgernes grundlæggende rettigheder jo men dem der har haft fokus på borgernes grundlæggende rettigheder

regeringens kritikere

regeringen har haft det fokus at ny lovgivning der indskrænker borgernes frihedsrettigheder

justitsministeren bliver bekymret for hvor langt vi

det jo netop først efter at vi har foretaget en afvejning af balancen i

skal tillade opsætning af kameraer eller man skal give politiet mulighed for at

telefonaflytning af nogen som kunne mistænkes for terrorisme eller hvad det nu måtte være

jeg ved ikke om herre simon emil ammitzbøll møder mange borgere som synes at deres personlige frihed er begrænset fordi politiet

mulighed for at aflytte terrormistænktes telefoner for at forhindre at de

terroraktiviteter i

om herre simon emil ammitzbøll støder på mange borgere

forhindre at der bliver begået hærværk og for skabe en større tryghed hos borgerne jeg møder ikke sådan nogle borgere jeg møder kun borgere som synes

er fuldstændig identiske

falsk tryghed for at få en en øget frihedsfornemmelse og så videre altså

krænkede føler sig krænkede eller ej det handler om hvad staten har mulighed for at gøre

borgerne det handler om

at bo i et mindre frit samfund

borgerne til

over for borgerne

terroristerne at de ønsker et samfund der begrænser ytringsfriheden ja men skal vi så derfor begrænse alle andre friheder

kender ikke nogen borgere som mener at deres frihed er blevet begrænset

terrorvirksomhed jeg tror de fleste borgere mener at det er en beskyttelse af deres personlige frihed så jeg kan ikke se at vi begrænser friheden

i øvrigt efter ønske fra boligorganisationerne som repræsenterer dem selv tværtimod synes folk det styrker deres personlige frihed fordi de føler sig mere trygge ved det der er i øvrigt også og det synes jeg så til gengæld er vigtigt lagt ganske klare restriktioner på hvordan man kan bruge optagelser der foretages af sådanne kameraer det er jo ikke sådan at en hvilken som helst person lige kan gå ind og se dem der er slet ikke nogen der kan gå ind og bruge de ting til noget som helst medmindre politiet konkret har brug for det

er det et indgreb i den personlige frihed så kan man synes man har en masse gode grunde til at gøre det og man kan sætte nogle retssikkerhedsgarantier op osv

at deres personlige frihed er blevet styrket ved det jeg er enig i og det har jeg sagt hele vejen igennem

sikre at der er en balance jeg ønsker da ikke at der skal være kameraer oppe overalt hvis der ikke

og jeg ønsker først og fremmest ikke at der skal være uhindret adgang til at bruge sådan nogle optagelser tværtimod

jeg meget opmærksom på hvordan reglerne er med hensyn til hvordan de optagelser kan anvendes det synes jeg er meget essentielt men jeg oplever ikke at borgerne synes at det truer deres personlige frihed at der er nogle kameraer som kan afsløre hvem der begår hærværk eller vold tværtimod oplever jeg at borgerne føler det som en styrkelse af deres personlige

opfatte jeg spørger til om justitsministeren er enig i at hvis man ser på menneskerettighederne de grundlæggende frihedsrettigheder det der engang blev kaldt for de borgerlige frihedsrettigheder for det var de frihedsrettigheder der gjaldt for borgerne

så man ikke frit kan bevæge sig uden at blive overvåget et indgreb i den personlige frihed så kan man diskutere

eller ej og om man af hensyn til nogle andre ting vil indføre den overvågning men det er et indgreb i den personlige frihed

jeg gik rundt i området sammen med næstformanden som viste mig de her kameraer og folk er helt tilfredse med at kameraerne er der der er i øvrigt heller ikke nogen

vold og hærværk beboerne som jeg talte med

det er jo det vi skal diskutere

her beslutningsforslag nemlig om de muligheder vi har skabt blandt andet for kameraovervågning skal rulles tilbage

vi skal fastholde dem under hovedoverskriften sikring af den personlige frihed og der ser jeg ikke nogen grund til at vi skal rulle det tilbage jeg mener at balancen er fornuftig i den lovgivning vi har lavet

har problemer med det tværtimod og det må vel i sidste ende være ret afgørende om borgerne konkret føler at det er godt eller skidt at de kameraer

noget at indvende imod at der for eksempel er pressefotografer og

er det en krænkelse af frihedsrettighederne men jeg er ikke i stand til at forstå at det at blive filmet når man færdes på et offentligt område sådan som

det var da en mulighed at forsøge jeg er enig i at der

meget principiel forskel på om man laver optagelser på et privat eller på et offentligt område

politiet har anledning til at anvende dem for at

hvor man har en

synes det helt afgørende er og bliver

offentlig grund som jo til syvende og sidst er en beskyttelse af borgerne i det offentlige rum skulle være noget

strøget i københavn og er dermed i stand til

overvåge om der er uro hærværk osv sådan at man skal skride ind over for

om justitsministerens oplevelser det det er vi med al respekt i denne sammenhæng egentlig ikke så optaget af

er afgørende er jo om der ved hjælp af overvågning

offentlige rum i forbindelse med internet i forbindelse med telefonaflytninger i forbindelse med en hel række andre ting er mennesker som overhovedet ikke bevæger sig

på kanten af loven men som der af en eller anden grund opstår noget mistanke om

man bare kan sige at det ikke er noget problem og at justitsministeren

er afgørende er vel at vi får kigget på det

er min gennemgang af problemstillingen og den lovgivning vi har gennemført de senere år altså at der er vi ikke

i retning af et overvågningssamfund men det er noget vi skal være opmærksomme på fordi

kun er et spørgsmål om overvågningskameraer nu var det det vi diskuterede her her men det er

skaber et overvågningssamfund i unødvendig grad det

meget rigtigt at vi som politikere

ude for at tale med borgerne og høre deres oplevelser og erfaringer indtryk

nu er iværksat i henhold til den lovgivning vi har vedtaget det synes jeg i hvert fald som justitsminister er ganske interessant

så sent som i går ikke hørt nogen kritiske bemærkninger til at der er sat kameraer op for eksempel i i askerød hvor jeg

har foretaget det er ikke handler om det det drejer sig om er om vi samlet set

kører frem med det er jo også noget man er optaget af andre steder

det er derfor jeg siger at det jo er en mere regulær vurdering der er ønskværdig og ikke bare et spørgsmål om konkrete oplevelser det ene eller det andet sted

noget underligt noget ligesom at sige at det er underforstået det jeg siger jeg siger

var et spørgsmål om mine personlige oplevelser det her drejede sig om

var det slet ikke det som jeg i min redegørelse og tale her kom ind på

for meget overvågning og mulighed for for meget overvågning

samlet set gennemført for mange muligheder for overvågning der er en balance der er fornuftig i lyset

søger at imødegå der hvor vi har skabt hjemmel til den ene eller den anden form for overvågning

er spørgsmålet om at sikre de borgerlige frihedsrettigheder sådan som de er beskrevet i grundloven

er det også i dag og jeg kan forsikre om at for hver eneste lov vi har indført som relaterer sig til det vi her har til behandling og for hver ændring således også på vores gruppemøde i dag forud for det her

et emne som optager os og som vi diskuterer grundigt derfor vil jeg i og for sig også gerne sige tak til liberal alliance fordi man

det her beslutningsforslag og er med til at holde fokus på borgernes frihedsrettigheder

ikke er nogen ting som kører galt kører af sporet det har i sig selv en betydning

beslutningsforslaget og dagens debat her i øvrigt også forbundet forbundet med en lille skuffelse for mig for jeg var ret overbevist om at når der kom sådan et forslag fra liberal alliance og oven i købet med

så ville der være noget centralt så ville der være noget væsentligt noget principielt eller noget konkret at forholde sig til derfor er jeg faktisk skuffet over beslutningsforslaget og over de ord som er

liberal alliance i sagen indtil nu jeg synes faktisk rent ud sagt at det er en tynd kop te det er

der står bortset fra at forslaget jo i den grad bærer præg af at være genbrug at man ikke har ulejliget sig med at opdatere det

kører med en tekst hvor der står at vi inden april ti skal igangsætte og

noget man har taget op af tasken i sidste øjeblik så står der at man skal forbedre borgernes rettigheder i terrorlovgivningen og i reglerne om tålt ophold forbedre borgernes forsamlingsfrihed og begrænse overvågningen af borgerne

det er altså meget løs snak

er det her selvklart spørgsmål og temaer som skal have undergået en grundig behandling i ministerierne inden forslag på områderne bliver fremsat det er noget vi i vores gruppe har drøftet indgående og det er noget folketinget har drøftet meget meget seriøst igennem tre behandlinger inden man har

diskussion om at der sker en indsnævring af folks rettigheder ud fra

en klassisk definition i og med at vi lever i et højteknologisk samfund hvor der i sig selv bare ved brugen af teknologien finder megen registrering sted ej heller at vi som følge af

terrorisme som også

er blevet nødsaget til at foretage

at give vores myndigheder nogle kompetencer som de ikke havde før jeg vil ikke afvise at man kan føre en teoretisk diskussion om at der sker et eller andet i forhold til den enkeltes frihedsrettigheder i klassisk forstand men jeg synes at vi har fundet en fin balance i de danske regelsæt og jeg synes at liberal alliance med sit beslutningsforslag viser at man på det her område ligesom lever afsondret fra virkeligheden vi må jo som folkevalgte og i vores lovgivning tage højde for det som virkelighedens hverdage byder os og derfor kommer vi jo i den situation at det at foretage en registrering at

kan foretage telefonaflytninger og i nogle presserende sager endda foretage dem uden retskendelse som man så først indhenter efterfølgende

kan være nødvendigt for at sikre netop borgernes frihed borgernes forsamlingsfrihed borgernes ret til at ytre sig

netop være det nødvendige netop være sikringen af de selv samme rettigheder ikke for despoten og terroristen men for de almindelige mennesker for flertallet for befolkningen

i den sammenhæng synes jeg at det er helt legitimt ja at det er aldeles nødvendigt at man foretager en regulering

måske nok kan føre en teoretisk diskussion om

være en indskrænkning men som i virkelighedens verden for almindelige mennesker er en sikring af de borgerlige frihedsrettigheder

øvrige partier i vko flertallet

gennemføre mange af de begrænsninger i borgernes frihedsrettigheder som man har gennemført de seneste ti år

har haft deres kvaler også i offentligheden

at stikke lidt til regeringen

afvist for man havde jo selv indført det så det var man imod

ønsket vi prøver at gøre det mere overordnet og så er det ikke konkret nok

og meget konkret for mange af de mennesker det går ud over

med en sag som ordføreren har lidt vanskeligt ved at konkretisere endsige eksemplificere og derfor fortsætter

det ligner egentlig ikke herre simon emil ammitzbøll så derfor er jeg fortsat lidt skuffet over det som liberal alliance har at byde på i den her sag

enkelt lovområde terrorpakke en og to

simon emil ammitzbøll seriøst kunne fortælle mig hvor det er at retssikkerheden

under fode hvor det er at forsamlingsfriheden for borgerne er blevet knægtet og så videre

og så ville jeg være med til at vi med det samme

det seriøst juridisk undersøgt vi har lige netop

alligevel noget at være bekymret over så lad os få det op til overfladen

af lovgivningen men

vi kan sagtens blive mere konkrete hvis det er det herre kim andersen ønsker sig faktisk

frihedsrettighederne igen så kan vi gøre lige præcis det herre kim andersen ønsker sig

et andet eksempel som er meget konkret

var med til at indføre at man kan tilbageholde folk administrativt i op mod tolv timer

det kan så være at andre hensyn

det er vi så bare uenige i i liberal alliance

i tolv timer der var ikke tale om at der var noget nyt der blev kriminaliseret der var tale om at fra at tilbageholde i seks timer kunne man nu tilbageholde i tolv timer

simon emil ammitzbøll det var en regel der blev sat ind i forbindelse med lømmelpakken forud for

det store klimatopmøde i københavn som var det største internationale arrangement der hidtil har været på dansk jord det blev netop indført for at nogle få lømler ballademagere som kom rejsende hertil ikke for at ytre sig om klimapolitik og deltage i en demokratisk proces men som kom hertil

den tilbageholdelse der fandt sted så kan vi sagtens blive enige om at de ikke skulle sidde på den stivfrosne jord i så mange timer og vi kan sagtens blive enige om at det måske kunne

lidt færre og sådan kan man være meget klog

netop var en operation der var med til at sikre at et megastort internationalt demokratisk projekt kunne gennemføres relativt fredeligt sådan at de mange der kom for at ytre sig og give deres besyv med med om klimaet kunne komme til orde og gennemføre deres mødeaktiviteter uden at der var nogle få ballademagere som smed med molotovcocktails

at sige at selv om vi fra socialdemokraternes side jo meget meget gerne

sætte regeringen på hårdt arbejde og gerne vil presse regeringen så har vi som udgangspunkt nok lidt vanskeligt ved at støtte et

det er måske noget man lige skal sørge for at

er positivt at man tager initiativ til at vi skal diskutere frihedsrettighederne for

vil vi altid gerne være med til at diskutere hvordan vi kan sikre borgernes frihedsrettigheder og deres privatliv bedst muligt og hvordan vi skal manøvrere i den afvejning der jo nogle gange vil være mellem friheden fra for eksempel overvågning og så hensynet til at sikre borgernes tryghed og

og andre trusler imod vores liv og frihed jeg oplevede faktisk selv et meget konkret eksempel på det

på jyllands posten i viby

interviewet og der bliver man altså på på meget meget håndgribelig vis mindet om den terrortrussel som vi jo i danmark altså desværre stadig er tvingende nødt til at forholde os til hvis man er

skal man igennem adskillige jeg tror det var tre aflåste porte og døre tjek af billed id kort og så videre

komme ind i bygningen og ind på redaktionen det tror jeg egentlig at mange synes er voldsomt irriterende og hæmmende og begrænsende for deres frihed men ikke desto mindre

har man vurderet at det er nødvendigt fordi alternativet er

et gevær eller noget andet og slå folk ihjel

vi skal altid gøre os rigtig meget umage for

om borgernes og om hinandens frihed men frihed handler også

kunne leve et trygt liv fri fra hver eneste dag at frygte for eksempel et terrorangreb og derfor kan vi jo ikke bare sige at vi for eksempel aldrig skal lave overvågning eller aldrig må aflytte en telefon vi betragter egentlig netop disse redskaber som redskaber man selvfølgelig skal bruge

altid men som kan være endda meget vigtige og nyttige til at opklare nogle forbrydelser som ellers er meget vanskelige at opklare det er heller ikke mit indtryk at det forslagsstillerne er ude på er at forbyde

al tv overvågning men jeg er faktisk en lille smule i tvivl her kommer vi til et af de problemer som jeg kan have med beslutningsforslaget her for jeg synes det er en lille smule vanskeligt at gennemskue

forslagsstillerne gerne vil man opremser nogle problemer

alle herinde enige om at vi gerne vil forbedre borgernes retssikkerhed

det er et nobelt mål at beskytte frihederne men hvordan

for eksempel når man siger at der skal opstilles

meget klare grænser for hvornår vi må overvåge

seneste tiltag vi har lavet og som vi stemte for nemlig muligheden for at man kan lave overvågning i udsatte boligområder

hvis man har nogle rigtig gode ideer til hvordan vi kan

udfordringer uden at bruge aflytning og

hvordan man kan lave for eksempel uanmeldt fødevarekontrol

det er jo et tvangsindgreb i dag og det er noget af det man

vi virkelig gerne høre om det i det hele taget

jeg lovet hende at jeg vil hilse og sige stort set det samme som jeg lige har sagt fra

udvalgsarbejdet og på udvalgte punkter det gælder også lømmelpakke tuneserlov og andre

hvis nu forslagsstillerne skulle have fundet guld vil

i sin tid fremsatte det i december og det var derfor der stod april

afskaffe enhver form for overvågning

som er problematiske i forhold til

være det er ikke ikke så tæt beskrevet i lovgivningen

kan vi finde nogle måder

alle de problematikker som som

men men vi skal jo altid finde den her balancegang mellem hvornår vi føler at vi krænker nogle borgeres frihedsrettigheder og hvornår

nødvendigvis er mejslet i sten eller givet på forhånd det handler også om at vi står over for nogle nye nye udfordringer

kriminalitetsmønstre som vi hele tiden er nødt til at forholde os til derfor synes jeg at det er rigtig godt og rigtigt at vi har en løbende

jeg mødes her i salen siden debatten om § to hundrede og seks og tres b i straffeloven hvor vi var enige om at protestere imod det grove anslag mod ytringsfrihed og retssamfund som den såkaldte racismeparagraf udgør for her skelner lovgivningsmagten ikke mellem holdning og handling her straffer samfundet holdningerne tonen den såkaldte forhånelse i stedet for at forholde sig til handlingen vi var enige om at protestere imod denne krænkelse af ytringsfriheden og i hvert fald jeg lever stadig i håbet om at det skal lykkes at vaske denne skændsel af det danske samfund før jeg endeligt indgår i pensionisternes række det tiltalende ved herre ammitzbølls deltagelse i debatten om §

og seks og tres b var at den demonstrerede en klar sans for hvad der er samfundets opgave at samfundet skal frelse borgerne at samfundet ikke har nogen hellig opgave i forhold til borgerne

med den yderste omhu skal sikre sig at de ikke overskrider den borgerlige lovs grænse og dermed forgriber sig på den frihed det er lovens opgave at beskytte men er herre ammitzbøll ikke enig med mig om at det er kurt westergaards frihed der skal beskyttes ikke den terrorists som vil slå ham ihjel og at det er lovens opgave at værne om det samfunds frihed som voldsdyrkerne vil knuse med bomber og våben i hånd vi er enige om at forsvaret af friheden er helt afgørende men kan vi ikke også være enige om at denne frihed

i dag er truet af alle de hellige hensigter der vil tvinge og tyrannisere os med deres godhed og retfærdighed hvad enten det er menneskerettighederne eller islam der definerer retfærdigheden vi har megen sympati for dette beslutningsforslags hensigt men vi er bange for at herre ammitzbøll og hans parti ikke vil se en grum virkelighed i øjnene

det borgerlige danske samfund til at tage virkemidler i brug

terroristernes mål og midler

tryghed ingen

frihed er det vi ønsker at beskytte

det er ikke mange år siden

oplevede når man kørte med s tog

med en følelse af at man ikke helt vidste præcis hvornår man kunne risikere at få nogen på hovedet at blive overfaldet eller blive en del af et slagsmål mellem

fulde mennesker voldelige mennesker som

førte sig frem i s togene uden hensyntagen til medpassagererne

så kom der videoovervågning i s togene og i dag kan man køre med s tog

den utryghed der var før i tiden den utryghed er ikke længere til stede nu kan man køre med s tog uden at sidde og frygte for at man pludselig bliver involveret i noget

som borger den sikkerhed

være muligt at spole videobåndet tilbage og finde ud af hvad der præcis skete

gerningsmændene kan få deres velfortjente straf

en reaktion og en sanktion over for dem der ikke vil overholde

der ikke vil lade mig have min frihed til at køre med s tog når jeg har lyst til at køre med s tog men som synes at jeg

det er relevant at liberal alliance fremsætter

er lidt forunderligt at forslaget nu for fjerde gang er på folketingets dagsorden

jeg skal ikke kunne sige hvorfor men jeg skal ikke

jo så også blevet nogle gange og derfor kommer

det det synes jeg heller ikke er debatten værd

er det væsentlige er det principielle i det beslutningsforslag der ligger her

jeg gerne ønske velkommen i særdeleshed i

jeg har nævnt vi kan ikke tilslutte os beslutningsforslaget

til den terrorlovgivning som vi har i danmark er det jo et meget stort flertal i folketinget der

der har også været en evaluering der har vist at det desværre var nødvendigt at lave de regler og at den nødvendighed desværre stadig væk er til stede vi har haft samråd omkring de her spørgsmål

fordi vi jo netop

set går på tværs af alle partier uanset

ammitzbøll har jo tidligere i debatten i dag givet udtryk for

for hvor meget overvågning der skal være

mål med det man får ud af

det er jo det vi diskuterer fra forslag til forslag

bliver refereret til her har vi jo

frihed vi laver ved overvågningen målt op

opnår ved at lave de regler vi gør selv da vi

havde uropakken hvor vi jo ikke lavede en ny regel men blot

frihedsberøvelse fra seks timer til tolv timer

rimeligt indgreb at lave over for borgerne

har mulighed for at pille ballademagerne ud og holde dem tilbage i op til tolv timer så så de ikke ødelægger det for de andre

historien taler sit tydelige sprog

til at tage for mange med da nettet strammedes ind

fredelige mennesker fik lov til at gennemføre demokratiske fredelige demonstrationer i københavn og forsamlingsfriheden og ytringsfriheden skete fyldest for de lovlydige borgere det var resultatet af den uropakke

lovgivning om vi synes det er rimeligt med det som lovgivningen indeholder af overvågning stramninger eller hvad ved jeg i de konkrete sager og vi er ikke enige det er selvfølgelig også klart

folketinget ikke nødvendigvis er enig i den forstand at der er enstemmighed om det vi har for eksempel stemt imod en del

kernen i det her forslag er jo også at man skal prøve at få en lidt mere samlet vurdering af

plus at man går ned i de konkrete områder

flere år siden den blev gennemført og det ville være utrolig nyttigt at få en analyse af hvordan det så

vi har så også tidligere haft et forslag fremme om

terrorkommission sådan at man fik nogle

er godt at vi prøver på at foretage en samlet drøftelse af overvågningen jeg synes det er lidt mærkeligt at man

for meget overvågning vi samlet set har her

der derfor er grund til at vi ændrer på lovgivningen nogle forskellige steder som sagt

synes vi det er fint hvis vi kan få en dialog om

fru line barfod som har måttet gå til et samråd et andet sted her i huset

interessant at man kan sige at de to hårdeste modstandere der har været

styrke de borgerlige frihedsrettigheder har været venstre og konservative

ikke umiddelbart det man skulle tro hvis man læste det på skrift

for at tage så velvilligt imod forslaget som tilfældet er jeg forstod godt at

til beslutningsforslaget

man er villig til at indgå i en dialog om en beretning hvor vi kan prøve at se på nogle af de enkeltelementer der er

det vil sige at vi både kan gå ind og se på

vi også kan gå ind og se på nogle af de andre elementer

skal brede os helt ind på integrationsministerens område og så videre så jeg synes egentlig

utrolig positivt overrasket over den ordførertale som

dansk folkepartis ordfører holdt

tidligere fælles kamp imod straffelovens § to hundrede og seks og tres b

fælles modstand men hele

hvor langt samfundet kan gå

man diskuterer retspolitik i folketinget så sagde den konservative ordfører herre tom behnke også at den diskussion vi har jo i

mål og midler forholdsmæssigt passer til hinanden og det er jo også

diskussion som vi gerne vil rejse fra

vi er bekymrede for at vi her ti år efter de frygtelige terrorangreb

september to tusind og et

har indført ny og strammere lovgivning der langsomt men sikkert indskrænker borgernes frihedsrettigheder

ender det med at nå ja det er jo sådan set meget rart lige at

bare næste gang det så vi med den første terrorpakke

var at gå

tillade sig fire år senere gennemførte man

den tidligere konservative gruppeformand og politiske ordfører fru henriette kjær udtalte jo også den

sidste år til bladet ræson at der var

af terrorloven som hun havde det dårligt med jeg har det dårligt med dele af terrorlovene

de blev besluttet i muligvis er

men som borgerligt menneske bryder jeg mig ikke om at ens telefon kan blive aflyttet

det ikke kun lige det med aflytning og så videre men det her med

forsvare de borgerlige frihedsrettigheder så vi ikke i sidste ende

at give terroristerne den delsejr

at vi langsomt men sikkert indskrænker vores borgerlige liberale demokrati er i sidste ende kun til gavn for terroristerne fordi de så kan vise hvor svagt vores samfund er og at demokratiet og de borgerlige frihedsrettigheder ikke er robuste nok selvfølgelig er de det og der er meget af den lovgivning man har indført som man ikke ikke burde

andre steder vi kan tage sådan

som lømmelpakken som blev hastet igennem i folketinget inden klimatopmødet

man havde nogle år forinden indført at

i seks timer et frygteligt forslag i sig selv og så udvidede man ligesom det til det dobbelte altså fra seks til tolv timer og sagde jamen det er jo ikke nogen stor ændring

næh nej vi øger da bare tiden lidt

fordoblede den og vi kan jo nærmest allerede nu forudse hvis udviklingen fortsætter i løbet af få år

vil udvide det til atten eller fire og tyve timer nej fire og tyve

har jo allerede indført det og man kunne både have seks og tolv så hvorfor ikke lidt mere

der er i debatten og det er den vi prøver at skabe en modvægt til

borgernes grundlæggende rettigheder i fokus når vi tager de her diskussioner justitsministeren sagde

fokus på borgernes grundlæggende rettigheder

har indført de her nye lovgivninger men jeg synes bare desværre at

der har fokus på borgernes grundlæggende rettigheder

desværre men

for debatten for de mange gode indspark og som jeg ser

kan få gjort noget ved det her

alt tyder på at på den anden side af et folketingsvalg

er der i hvert fald et flertal i folketinget for at se på nogle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

minimum tyvetusind nye job er ifølge dansk erhvervs beregninger hvad vi kan forvente af boligjobordningen

i købet job der for en stor dels vedkommende henvender sig til den del af arbejdsstyrken der har sværest ved at finde beskæftigelse

job inden for bygge og anlæg der i særdeleshed har været hårdt ramt af den internationale krise men boligjobordningen er mere end det for med ordningen giver vi familierne mulighed for at vælge tidskrævende gør det selv arbejde eller rengøring fra til fordel for mere tid sammen med børnene i dag bruger de danske familier utrolig meget tid på at sætte huset i stand på at reparere små og store ting og når de bliver spurgt

hvorfor de vælger at udføre arbejdet selv er det ofte prisen de nævner som årsagen årsagen til at de har fravalgt professionel hjælp boligjobordningen gør det indirekte billigere at hyre en fagmand frem for selv at kaste sig ud i tømrer maler eller murerarbejdet ordningen giver nemlig familierne mulighed for at trække en del af udgiften fra i skat for en dansker i en gennemsnitskommune betyder det et

af lønudgiften til en håndværker

kan få et tilskud på op til tredivetusind

eller hyre en udefra til at gøre rent eller pudse vinduer for boligjobordningen giver ikke alene hjælp til at hyre fagfolk hvis vandhanen drypper

ordningen omfatter ligeledes hjælp til at løse huslige opgaver såsom rengøring boligjobordningen giver familierne en enestående mulighed for at bruge mindre tid på de kedelige pligter og mere tid på

ordningen rummer yderligere en fordel den gør sort arbejde mindre attraktivt skattefradraget forudsætter naturligvis at udgifterne kan dokumenteres ved hjælp af regninger

når de skal have gjort rent eller renoveret deres carport i sverige har de en lignende ordning og her er resultatet at mere arbejde udføres hvidt samlet set gør ordningen sort arbejde hvidt øger beskæftigelsen og giver mere tid til

det her er vækst så det batter og på den rigtige måde her er ingen fugle på taget ingen tro håb og gældsætning det her er et konkret initiativ med en reel og dokumenteret effekt i venstre sætter vi stor pris på aftalen bag boligjobordningen og ikke mindst de konstruktive forhandlinger som er gået forud for det mere tid til familierne øget beskæftigelse og en reduktion af den sorte arbejdskraft er mål vi prioriterer højt og venstre kan støtte

det er jo altså en regering der lige har besluttet at fjerne efterlønnen

skærer ned på den indsats der skal forhindre at så mange bliver syge og at folk har mulighed for at arbejde længere tid

et mål for regeringen at øge arbejdsstyrken og det er jo også præcis det man gør i det her forslag ved at gøre det mere attraktivt

beregningerne fra interesseorganisationer plus

det hænger glimrende sammen med regeringens

tæller de jo også med som øget arbejdsstyrke

at øge arbejdsløsheden og det gør man jo så

eksempel at fjerne offentligt ansatte men jeg vil gerne lige igen vende tilbage til at en af

at arbejdsstyrken i danmark ikke er optimal er at flere hundrede tusind mennesker

det er lige præcis indsatsen for at begrænse udstødningen fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom og nedslidning man sparer på det vil sige at

flere der bliver syge og udstødte det øger da vist ikke arbejdsudbuddet gør det det

angribe den præmis som herre frank aaen lægger til grund for sin argumentation nemlig at den her regering har som mål at øge arbejdsløsheden

et mål den her regering eller eller venstre har hvis der er noget den her

stigende arbejdsløshed da man havde chancen dengang

givet nogle ineffektive og skæve skattelettelser men lad nu det

også godt dvæle lidt ved finansieringen

der bliver rejst

er lagt op til er at skære på aktiveringsindsatsen

kan få en aktieomsætningsafgift

hurtigere gennemført uddannelse allerede i to tusind og femten

ind på det den regnemaskine besidder vi ikke vi laver konkret finansiering

så må jeg sige i forhold til 3f som er bekymret for at det her lovforslag kommer til at koste arbejdspladser

at hvis du laver den her ordning vil det komme til at medføre mange flere

halter noget og at

højst højst usikkert om de provenuberegninger der ligger rent faktisk kommer til at holde og at vi risikerer

men det må regeringen jo stå

sort arbejde når man laver sådan

det har en kæmpe effekt på det sorte arbejde men det er jo så en gevinst vi forhåbentlig kan høste når vi har set den her

kortuddannede er den gruppe på arbejdsmarkedet der har vanskeligst ved at finde jobs og i de kommende år vil globaliseringen og den teknologiske udvikling få efterspørgslen efter kortuddannet arbejdskraft til at falde yderligere

set er rigtigt kan man ikke sige at så mister efterlønsindgrebet helt sin værdi fordi den arbejdskraft der tilvejebringes med efterlønsindgrebet

et større arbejdsudbud og hvis herre nick hækkerup kigger frem i horisonten

han også kunne se at hver gang der er fem der forlader arbejdsmarkedet så er der kun fire der kommer ind derfor har vi lavet de nødvendige justeringer af efterlønsordningen

nick hækkerup også er enig i at de kortuddannede vil blive presset som følge af globaliseringen men det mener jeg også

af de halvfjerdstusind yderligere der bringes ud på arbejdsmarkedet

beskæftigelse nu står ordføreren på folketingets talerstol og siger at det er rigtigt at efterspørgslen efter kortuddannet arbejdskraft vil falde de kommende år

som man havde forudsat til finansiering af skattelettelser forstår jeg til erhvervslivet men jo også til nogle af de allermest

af hvad han selv siger det som efterlønsindgreb bidrager til

sikre balance i de offentlige finanser frem mod

og tyve konkret bidrager tilbagetrækningsaftalen med atten milliard kr og det er jo penge der er til at tage at føle på det er penge der konkret hjælper på de danske statsfinanser

løse de problemer vi har som følge af finanskrisen det er det regeringen kan præstere nemlig at sætte to streger under facit og levere resultater

stemt over for at genindføre hjemmeserviceordningen det er indeholdt i vores og sfs plan fair løsning

tyve vi ser positivt på den del af det her forslag

handler om hjælp til istandsættelse af hjemmet og når vi er positive

der skabes flere reelle job til nogle personer som ellers har svært ved at få beskæftigelse navnlig nogle af de kortuddannede socialdemokratiet har jo længe sagt at der er brug for at få gang

år skal måles på evnen til at få folk i arbejde og når folketinget

har hver eneste politiker der stemmer for forslaget bekræftet at der skal føres en økonomisk politik som stimulerer beskæftigelsen det betragter vi som en væsentlig sejr for den

også positive over for forslaget fordi det forvandler sort arbejde til hvidt hvilket vil øge skatteindtægterne og mindske udgifterne til kontanthjælp dagpenge og så videre

en udvidelse af navnlig hjemmeserviceordningen betyde

en række travle familier ikke mindst børnefamilier som får mulighed for at købe hjælp til rengøring og andre praktiske opgaver

men forslaget kaster jo også en række spørgsmål af sig og dem bliver folketinget nødt til

forholde sig til også igennem den her hurtige behandling som vi kommer til

er således bankøkonomer som har peget på at finansieringen er særdeles usikker nogle har anslået at udgiften kan blive helt op til en og

for den her ordning det er måske lidt højt sat men sidste år kostede en tilsvarende svensk ordning den svenske statskasse tretten milliard kroner omsættes det til danske tal og

efter adfærd og tilbageløb vil hvis vi lægger regeringens egne beregningsforudsætninger som de ligger i lovforslaget til grund være lige omkring fem milliard

altså tre milliard kroner mere end det der er regeringens skøn for hvad der

det erkendes i lovforslaget men her er vi virkelig

to streger under resultatet den usikkerhed bliver så større fordi man har valgt at udforme ordningen som et fradrag i stedet for

hvilket udgiftstræk der bliver og den nødvendige it løsning forventes først at være tilendebragt medio to tusind

overskydende eller reduceret

i forbindelse med årsopgørelsen for to tusind og tolv

vi havde udformet ordningen som en tilskudsordning og at der

at der ikke spilles hasard med statsunderskuddet

herudover giver forslaget så anledning til en række andre spørgsmål bla

som herre jesper petersen også påpegede den del af finansieringen der tages af forebyggelsesfonden anvendelsen af forebyggelsesfondens midler til det her formål strider mod

formålsbestemmelsen i loven

punkt derfor være behov for en revision af loven

den aftale som forebyggelsesfonden bygger på

men man skal bare erindre sig at den er opsagt på en måde

får virkning efter et folketingsvalg og dermed ikke kan gennemføres nu

i dag tror jeg hos alle os der sidder som ordførere på forslaget i øvrigt løbende kommet en række bemærkninger ind om elementer som man mener der bør

et af dem er hvad gør de ældre mennesker som er nogle af dem som vil have stor gavn

som ikke har internetadgang

som ikke kan taste sig ind og som ikke kan søge på den her måde hvordan sikrer vi at de også får mulighed for at betjene sig af den her ordning og ikke bliver lukket ude alene fordi de ikke har netopkobling

en lang række andre forslag vi går positivt ind i arbejdet med forslaget og glæder os til det korte men intense forløb vi kommer til

over det kommende stykke tid hvor vi må få udboret en lang række af de her

det her lovforslag

som skal indføre boligjobplanens element om

fradrag for private husholdningers lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet boligjobplanen er en aftale som blev indgået i sidste uge mellem regeringen dansk folkeparti og kristendemokraterne og der er tale om en forsøgsordning som skal løbe fra den første juni i år til udgangen af to tusind og tretten ordningen går ud på at privatpersoner skal kunne få fradrag for udgifter til løn som de betaler for at få udført eksempelvis rengøring vinduespudsning børnepasning eller havearbejde og de kan også få fradrag for lønudgiften i forbindelse med vedligeholdelse af boligen fradraget bliver som

på højst femtentusind kroner årligt per person og har dermed en skatteværdi på omkring fem tusind kroner et ægtepar vil derfor kunne få mulighed for at fradrage lønudgifter

tredivetusind kroner om året i dansk folkeparti er vi glade for ordningen for den giver nemlig mulighed

folk kan få bedre råd til at få udført den løbende vedligeholdelse af deres bolig og den vil også give flere mennesker mulighed for at få hjælp udefra

det generelle niveau for vedligeholdelse af boliger et skub opad

faglærte håndværkere og i den enkelte familie skulle det også gerne give mere tid til at hygge sig med sine børn når huslige pligter kan udføres

med hjælp udefra

hensigten at ordningen skal overføre mange af de opgaver som alligevel udføres for private fra den sorte

vil boligjobplanen kunne forventes

og dermed skaffe arbejde til mange ledige og det er netop noget som der virkelig er brug for efter finanskrisen som nu

at ledigheden er kommet noget over det niveau den var på

tre år siden så derfor er vi rigtig glade for at være med til at gennemføre det her initiativ som netop har til formål at

måske især ufaglærte i arbejde igen så jeg skal sige at dansk folkeparti selvfølgelig

gjort rent i sin bolig man kan også få brug

brug for at få passet sine børn en gang imellem på den måde kan man sagtens

få gavn af ordningen lige så vel som af

i det omfang man har vedligeholdelsesforpligtelsen

den del som handler om istandsættelse af boligerne

for lejerne i de almene boliger

påhviler den enkelte lejer selv så derfor falder det jo noget uden for den

arbejdstilsynet som skal beskytte ansatte og

mindre sygdom og færre arbejdsulykker er det virkelig en god måde at finansiere

det fordi vi har fundet at der har været ressourcer til til rådighed

og det betyder uden nogen tvivl at der er flere der bliver syge at der er

fundet en bedre måde at finansiere det på hvis man nu vil gennemføre det her jeg tænker bare på at de to milliard

de skattelettelser som man vil give til de allerrigeste ved en yderligere sænkning af topskattegrænsen

indsatsen for at folk ikke bliver udsat for arbejdsulykker

flere mennesker der bliver syge eller bliver ramt af arbejdsulykker som jeg sagde

hvis dansk folkeparti er med til at ændre

det fordi vi mener at opgaven kan løses tilfredsstillende med med den ressourcetildeling man får efter omfordelingen og vi mener at de opgaver som herre frank aaen sigter til sagtens kan løses med det budget som

klart svar

af har vi så igen en ordning hvor

er egentlig ikke nogen adgang til at få gavn af det der vil være den helt store del af det her lovforslag nemlig boligrenovering

de opgaver de skal

bliver bedre så ikke kun er boligejerne

hvis vi indførte en ordning hvor folk kunne få fradrag for nogle udgifter de ikke har

sådan at man som lejer inden for det almene byggeri ikke har

bygningsvedligeholdelsen af sin bolig og derfor kan man få fradrag for

gengæld støttes det almene byggeri jo på andre måder i og med at de på opførelsestidspunktet jo er blevet støttet med offentlige midler til til opførelsen af bygningerne

af almene boliger jo også begunstiget på andre måder

kommer med noget her som jeg synes er vældig godt

sort arbejde hvidt at man så en gang til skal gøre det sådan at det er boligejerne og ikke

handler om renovering hvis der var politisk vilje til det

vores almennyttige boligmasse

der er lavet en generel ordning om at man kan få

hushjælp børnepasning vinduespudsning rengøring i sit hjem den kan alle benytte sig af

men jeg glæder mig da til at høre hvordan sf så

jesper petersen siger skal have penge men åbenbart til nogle udgifter de ikke har så det vil jeg

været fokuseret

give en hjælpende hånd til vores børnefamilier de er pressede af et hårdt og stressende arbejdsliv hvor

når der er lukkedage og forkortede daginstitutionsåbningstider

udvide hjemmeserviceordningen så den ikke kun gælder for

de kunne få en hjælpende hånd til opgaver som rengøring afhentning af børn

det har vi indtil nu haft regeringen som arge modstandere af

komme igennem med det krav tværtimod har regeringen ad

udelukket for eksempel børnefamilier fra den selv om man har lovet det modsatte

kan få

forbundet med den her form for hjemmeservicelignende

som et tilskud eller at man udvidede hjemmeserviceordningen

ville gerne have forhandlet med regeringen om det

nogle forbedringer for for børnefamilierne som vi

skabt nogle reelle job der er jo en stor problemstilling i forbindelse med sort arbejde halvtreds procent af de danske familier har ifølge rockwool fonden

at få nedbragt mængden af sort

de fleste danskere er enige om ikke er det der skal betragtes som den mest alvorlige form for skattesnyd

den del støtter vi varmt når det handler om

det er et større eksperiment vi kaster os ud i og at der er utrolig mange

at fremrykke offentlige investeringer for ti milliard kroner

sikker måde at skabe efterspørgsel efter håndværksarbejde med garanti får virkning på beskæftigelsen nu forsøger man så at drive den private efterspørgsel i i gang

det er ædle formål så på den måde støtter vi principielt

som sagt gerne have forhandlet med regeringen

fondene til udvikling af velfærdsteknologi

på aktiveringsindsatsen man skærer i forebyggelsesfonden

mener vi at grundlaget for forslaget rent økonomisk mildest talt er er vaklende og vi har

jeg tror at nætterne kommer til at blive taget i brug i den kommende uge både i skatteministeriet til

jeg synes interessant at pege på for eksempel forholdene for lejerne kan de rent faktisk bruge det her

først og fremmest boligejerne der igen får gavn af det hvad er konsekvensen for sort arbejde på længere sigt rockwool fonden har jo peget på

en efterspørgsel efter den her form for arbejde som så igen vil

noget præcist grundlag for at vurdere udgifterne ved at indføre et fradrag for serviceydelser

specielt stort vedrørende fradrag for reparationer man har

vurdere hvad det her koster det må stå for regeringens regning at de tal faktisk passer

som man jo siger kan være sat i gang inden årets udgang

de positive erfaringer fra digitaliseringen af tinglysningen man har tænkt sig at trække på eller hvad det er der skulle betyde at man lige pludselig

meget kort varsel kan få et nyt it system i skat til

betyde når det kommer til at få sat gang i energirenoveringen hvad vil regeringen gøre for at lede nogle af borgernes køb i den

mulighed for at trække noget fra forestiller ordføreren sig at

ikke får en ordning der udelukkende kommer boligejerne til gavn

hvis man gerne vil udrydde sort arbejde hvis man gerne vil have forbedret boligmassen hvis man gerne vil have lavet energirenoveringer hvorfor gælder det så ikke for den meget store del af danskerne der bor i en en lejebolig hvis der er politisk vilje til det

jeg overbevist om at man kan finde løsninger der også kommer dem til gavn

det er jo fair nok at de borgerlige partier i folketinget igen vil gøre noget der mest af alt gavner boligejerne

selvstændigt uden om ejerne at begynde at sætte nogle renoveringer i gang

simpelt hen ikke se det rent praktiske i det men det er selvfølgelig altid fint bare at komme med det argument der

lige præcis den model som sfs

boligstandarden bliver holdt ved lige

jo rigtigt nok at det der handler om om hjemmeservicelignende opgaver kan lejerne selvfølgelig

få gavn af men den helt store del af udgifterne ved det

den helt store del af det fradrag der vil blive givet går jo til boligejere ligesom sidste gang man lavede en renoveringspulje hvor det også var boligejere det kom til gavn og der er bare en systematisk skævhed i

glemmer den del af danskerne der bor i lejebolig

hvor der gives fradrag i skatten for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet ordningen indføres som et forsøg fra den første juni

forsøgsordningen skal gøre det billigere og nemmere for danskerne at få udført serviceydelser både ude og inde

som for eksempel rengøring vinduespudsning børnepasning og havearbejde samtidig tilgodeser den her forsøgsordning behovet for bedre boliger og mere energieffektive boliger

udskiftning af vinduer og tag isoleringsarbejde

det vil lette mange familiers travle hverdag og endelig kan det skabe plads på arbejdsmarkedet til grupper som ellers ville have svært ved at finde et egentligt arbejde fradraget i forsøgsordningen

et ligningsmæssigt fradrag der svarer til et tilskud på godt en tredjedel af lønudgiften i

gennemsnitsberegning der indføres et loft over det samlede mulige tilskud svarende til at en husstand bestående af et ægtepar eller to ugifte voksne maksimalt kan få fradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet for tredivetusind kroner årligt det svarer til knap to en halv time om ugen og fradraget gælder både i ejerboliger og lejeboliger samlet set vil den her udvidede

kaldet boligjobordningen skabe vækst og beskæftigelse og være en effektiv måde at konvertere sort arbejde til hvidt og det sikres

at ingen på den nuværende hjemmeserviceordning hvor man

bliver stillet ringere ved at anvende den her ordning så det konservative folkeparti støtter selvfølgelig det her lovforslag som gør det lettere og nemmere

familier som har en travl hverdag

i alle mulige brancher men kan man ikke gøre noget særligt for at at

lave energirenoveringer

her penge til energirenoveringer som er

bedst muligt og hvis man kan gøre det energimæssigt tror

skal gøre og det her er jo en løsning der skal gælde for flest mulige

de små håndværksmestre og folk der foretager den her slags arbejde som borgere i almindelighed

ikke tilhænger af at folketinget leverer sådan nogle detailstyringsprogrammer til borgerne jeg synes meget bedre om

her giver en mulighed og så må borgerne selv udnytte den mulighed som vi giver her fra folketingets side

jo godt at man fra samfundets side kunne tilskynde til det men det

ligesom kommer af sig selv så

de renoveringer der blev udført med renoveringspuljen der blev brugt

mere energirigtige vinduer

er kendt for at være et grønt parti

men vi går ikke ind for at vi skal diktere fra folketingets side præcis hvilke vinduer hvilke tage og hvilke materialer der skal købes det her er jo først og fremmest et forslag der medvirker til at det bliver lidt nemmere for travle personer og familier at få hverdagen til at hænge sammen man kan købe nogle ydelser som nu bliver hvide i stedet for sorte i det hele taget hjælper vi folk til en billig løsning på de

der bliver løst i hjemmet som rengøring børnepasning vinduespudsning osv

år men i to tusind og tolv anslået til en milliard kroner efter tilbageløb og adfærd som jeg nævnte i min ordførertale

hvis vi tager de svenske erfaringer

mener ordføreren at vi bør sikre os muligheder for at følge med i hvordan udgifterne til ordningen udvikler sig undervejs ved ordningens anvendelse

siden og jeg har været talsmand for den i stort set alle sammenhænge hvor jeg

jeg synes at den her er en model der kommer meget tæt på den med hensyn til finansieringen er jeg slet ikke i tvivl om og har fuld tillid til at det tal som

den frygt han måtte have jeg tror han kan slå koldt vand i blodet og være helt sikker på at også den her gang holder de tal

det vi skal vinde og det vi skal finde

så vi kan følge med i hvordan udgiftsudviklingen er og så vi kan sikre os at der ikke her bliver slået et hul i statskassen som er ganske utilsigtet jeg medgiver gerne

en undersøgelse som er gjort i en bank

men under alle omstændigheder fremgår det jo også af lovforslaget for det står direkte i lovforslagets bemærkninger at udgifterne er anslået med meget betydelig usikkerhed

hvis man interesserer sig for hvor stort statsunderskuddet skal være jeg medgiver at regeringen i sin

og tyve plan har statsunderskud hvert eneste år

tyve

ingen grund til at gøre det hul i statskassen større og derfor spørger jeg bare

jo socialdemokraterne der på tv har lanceret at man er villig til at slå et hul i kassen altså skabe et stort underskud det er vi ikke tilhængere af

ikke den måde vi regner på hos os er der kontant afregning og man ved præcis hvad man gør for at skaffe de beløb som vi bruger i vores beregning den samme præmis mangler vi jo

roligt sige vi har ikke nogen usikkerhed

ikke nervøse for at tallet vil være væsentligt

det der bliver skønnet men vi har sagt og det står der at der er usikkerhed

umuligt at vurdere det men hvis man skulle have den garanti som herre nick hækkerup her adresserer

det kræve et betalingsmodul der er fuldt udviklet sådan at man kan følge det fra dag til dag og

masse regler og og andre vedtægter for at kunne overholde det

ikke kunne indføre det så hurtigt som vi gerne vil så alene af den grund vil

fuldstændig galimatias at skulle følge den tankegang

gøres hurtigst muligt det skal gælde fra første juni det første år og frem til nytår skal man gemme fakturaer og fremadrettet bliver der lavet et betalingsmodul

man automatisk får registreret et fradrag og samtidig med det bliver der påført en indtægt hos modtageren

tilbageholde et par principielle bemærkninger i anledningen af begejstringen

fra vk ordførerne over dette lovforslag

leve af eller få vækst af at trække lønudgifter fra hos hinanden

jo også en form for symptombehandling derved at

man med dette forslag prøver at drible uden om det grundlæggende problem som er at indkomstskatten selv for meget små indtægter er for høj men lad nu de betragtninger hvile og lad os se på

vil forsvinde og blive erstattet af hvidt der henvises i regeringsaftalen med dansk folkeparti til sverige og finland som har ordninger af denne art vi ønsker under udvalgsarbejdet at få belyst hvordan

dyrke det spørgsmål i udvalgsarbejdet vi har i radikale venstre den grundopfattelse at hvis staten skal støtte bestemte formål omkring boligen

noget langsigtet ud af det så skal støtten også gå til formål der giver langsigtede samfundsmæssige gevinster jeg tænker naturligvis især på

om at anvende midler til bedre isolering

energiøkonomi i landets boliger og andre bygninger det er værd at støtte for

spørgsmål vil vi også drøfte i udvalget udgifterne til denne ordning er svære skøn over det siger regeringen selv og det synes jeg da er fair nok

skulle være fire milliard kroner over tre år det kunne jo blive meget mere der er ikke noget låg over ordningen og

ikke nogen grænser

dels på nogle områder er

tror ikke på at man uden skadevirkninger kan gennemføre en så kraftig yderligere beskæring i centraladministrationen

over fem år jeg mener man

hele tiden skal gøre sig stor umage med at administrationen er så billig som overhovedet muligt selv om folketinget her under denne regering også de sidste par måneder har gennemført ordninger som er utrolig vanskelige at administrere man skal hele tiden gør sig umage men en sådan

uden skadevirkninger regeringen har jo her udskudt gennemførelsen af denne besparelse til efter valget det er noget der skal laves i løbet af efteråret og som man altså ikke får syn for før valget

det indebærer for centraladministrationen der her skal spare er det ni hundrede million

oven i de grønthøsterbesparelser der rammer hvert år så er vi meget modstandere af at finansiere

forebyggelsesfonden og globaliseringsfonden

god mening og det har i hvert fald skadevirkninger på på andre sider så finansieringselementerne er både luftige og efter vores vurdering skadelige til sidst har jeg et

på side 5 for så vidt angår serviceydelser i form af rengøring vinduespudsning børnepasning og havearbejde skal arbejdet være udført af en virksomhed eller af personer der er fyldt atten år

fyldt atten år og er skattepligtig

har det på samme måde kunne vi få penge af hinanden hvis vi nu anskaffer os noget snerydningsmateriel kan vi så få

arbejdskraft altså der står her … der er fyldt atten år og er skattepligtige det er betingelserne

praktisk spørgsmål at stille vil jeg gerne have belyst også

der er brug for en indsats for at skabe flere job

er vi inderligt imod et skattefradrag har altid den bieffekt at det er en slags

det er meget svært at kontrollere hvad fradraget faktisk går

det betyder i virkeligheden at man kan støtte stort set

så er der jo stort set frit slag

er ingen tvivl om at man i høj grad også kan bruge fradraget til at erstatte

man kan kontrollere tingene men kontrollen går mest ud på at hvis der er et fradrag

også en indkomst selv det er jeg i tvivl om

herunder om det overhovedet har noget at gøre med en ny aktivitet

det bare er en gammel aktivitet der bliver erstattet af en der giver tilskud

man frem for alt også sige at der er nogle ting man gerne vil give tilskud til

have et skønt bad det har jeg ikke noget imod men de må bare selv betale det det er ikke samfundets opgave men hvis man ønsker at

indføre mere vedvarende energi hvis man ønsker

lave en miljørenovering af sin bolig eller på anden måde gennemføre nogle forbedringer som altså også for eksempel i

dermed også en udvikling man kan se hvad samfundet får ud af

det med finansieringen som vi har været inde på i de korte bemærkninger

det vil betyde at den indsats for arbejdsmiljøet som den her regering i forvejen har skåret ned på i flere omgange bliver skåret

vokset og det vil vokse mere med det man her foreslår ved hjælp af dansk folkeparti som åbenbart ikke synes det er et stort problem

der er en helt klar sammenhæng mellem at man har skåret ned på området og så den vækst der er sket

jeg må altså også sige at jeg synes det er underligt hvad regeringen

at vi kommer til at mangle arbejdskraft

ikke på men det er regeringens argumentation for at fjerne efterlønnen

uddannelserne så færre får en uddannelse og dermed

sværere ved at blive på arbejdsmarkedet

fjerne om jeg så må sige et antal mennesker

hen ikke man kan komme her og foreslå men der er jo så meget modsætningsfyldt i det den her regering

om ændring af ligningsloven og lov

givet et fradrag hvad skal man sige til det

det er sådan set en meget fin lille idé men det er jo som en enkelt ordfører også allerede har været inde på kun et forslag der bærer præg af at man ikke ønsker at tage fat på de egentlige udfordringer som det danske samfund står over for når det drejer sig om det skattemæssige

for at få et lavere skattetryk danmark har brug for at få en lavere beskatning af arbejdsindkomster især marginalbeskatningen og det er det som er den altoverskyggende opgave hvis vi skal få et samfund

så danmark som statsministeren har udtrykt ønske om

det her forslag er jo noget der gør

på systemet et system vi ikke bryder os meget om som det er i dag men selvfølgelig er det altid fint at kunne lappe lidt så vi støtter da

forslaget men vi mener at det desværre er udtryk for at der ikke er tilstrækkeligt mod i folketinget eller i regeringen til at tage fat på spørgsmålet om skat på arbejdsindkomster som er det vi i virkeligheden burde se på der står jo i forslaget at det handler om

hvis det nu var sådan at skatterne ikke var så høje

skulle tjene så frygtelig meget for at

også mindske det sorte arbejde samtidig

man sørge for at danmark blev mere konkurrencedygtigt i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med på skatteområdet

i væksten her i landet

men vi skal vi skal nok stemme for jeg

ellers vil jeg bare bemærke at denne dag alligevel også vil blive lidt særlig set fra liberal alliances

ikke regeringens forslag det skyldes at herre

i forbindelse med diskussionen

bankøkonomerne for at bruge

det glæder mig at herre nick hækkerup nu fremadrettet ser bankøkonomer som nogle man skal tage alvorligt da jeg tidligere

der er faldet og støtten til lovforslaget det glæder mig jo at

er et flertal i folketinget som kan se

at vi indfører et fradrag for forbedringer og istandsættelse

sætte noget aktivitet i gang

få gjort noget af det arbejde der i dag udføres sort hvidt

egentlig burde jeg jo bare gå glad ned igen men jeg kan være med alligevel at kommentere

det kneb noget med opbakningen når man lyttede efter hvad der egentlig blev sagt fra visse af partiernes

men det skulle bare have været anderledes man

den måde som vi har tænkt os at udmønte ordningen på og så synes jeg ærlig talt at det begynder at blive lidt vanskeligt at lytte sig til hvad

indføre sådan en ordning hvis

vil være med til at anvise finansieringen

at vi har en opposition i det her land som vil alt det gode men sådan set aldrig vil sætte navn på hvordan pengene skal findes det gør vi helt konkret

man ikke få indført en sådan ordning enhedslisten var sådan set det eneste parti der tonede rent flag og sagde at man

man kunne bestemme hvad det var danskerne skulle have tilskud til

ikke man kunne styre danskernes adfærd ned i mindste detalje så skulle man slet ikke gennemføre det og i øvrigt var man også imod finansieringen

man var grundlæggende kritisk over for ordningen men jeg glæder mig jo

altså græsslåning eller det kunne også være børnepasning

røre ved et konkret eksempel på noget som

vil blive udført som sort arbejde

at også den betaling der sker vil blive registreret så ja der vil være et fradrag

nævnt en række eksempler på hvorfor man ikke vil støtte ordningen fordi det ikke er tilskud altså sagt på

skal der slet ikke være en fradragsordning så blev der henvist til jacuzzier der kan jeg bare allerede slå fast at der ikke lægges op til nogen form for tilskud til jacuzzier der er nemlig tale om at man får fradrag for den lønudgift der vil være i forbindelse med istandsættelse af

er helt sikker på at det grundlæggende skyldes en forskel på hvor stor tillid man har til borgeren

men giver et tilskud og sikrer at også den del af arbejdet og arbejdslønnen vil blive beskattet og der vil være et fradrag fremover finansieringen bliver kritiseret for

være både luftig og skadelig jeg synes måske at de begreber er lidt modstridende

er konkret og mine kolleger i hvert fald beskæftigelsesministeren

så senere komme med en konkret udformning af hvordan finansieringen vil blive tilvejebragt jeg mener at man ikke kan foreslå sådan en ordning som denne eller for den sags skyld andre ting man gerne vil gøre godt for samfundet uden at man også helt nøjagtigt vil fortælle hvordan det skal finansieres og det gør vi jeg er helt sikker på at også det element der vedrører at man inden for centraladministrationen kan gøre tingene

sig gøre jeg har grundlæggende den holdning at hvis man mener at vi skal bruge færre penge på administration i dette land

selv som regering og det gør vi med det her

ikke det at man skal have et fradrag dybest set er symptombehandling på at man har høj skat

mindre ikke at der dermed er en direkte sammenhæng mellem skatteniveauet og omfanget af sort arbejde i et samfund men det siger sig selv logisk nok at jo højere skat jo større økonomisk gevinst er der jo så ved at udføre et arbejde uden om skatteafregningen

radikale venstre går ind og peger på et parti som har konkrete planer om skattestigninger for tredive milliard kroner

en størrelsesorden der næsten er

hvis man føler så stærkt for det problem

at skønnet på de en milliard kroner i finansieringsbehov vurderes at flugte nogenlunde med

hidtidige og sparsomme erfaringer fra sverige og

at usikkerheden på skønnet er specielt stor vedrørende fradrag på reparationer der er ikke noget præcist grundlag for at vurdere udgifterne

usikkerhed omkring provenuberegningerne på det her lovforslag jeg vil bare være sikker på at skatteministeren med fuldstændig kølig ro kan sige vi kommer ikke til at slå et stort hul i statskassen med det her

som to streger under selv om man

uanset om der er tale om begunstigende forslag altså

er til stor fordel for borgerne eller om det er skatter og afgifter der skal hæves

er der altid tale om et skøn det her skøn er foretaget ud fra især erfaringer

fra sverige hvor man har kunnet se hvor mange af husstandene der har gjort brug af tilsvarende ordninger

også embedsfolkenes bedste bedste vurdering at det kommer til at ligge i det her leje

går ind og og finansierer efter det kan sådan set også blive mindre

om folk vil gøre brug af de her ordninger

et regnestykke som var fremme i avisen fra fra en af bankerne i det her land og og jeg synes nu nok at det der blev sagt var at

det ville blive dyrere hvis det var sådan at samtlige danskere gjorde brug

jeg ved ikke om jeg skal beklage det fordi det ville da også have nogle andre effekter hvis det skete

men det ville være overoptimistisk og derfor

lave et realistisk skøn ud fra de samme principper som vi altid

en måde at regne på som er noget anderledes end den man ser

i visse af oppositionens økonomiske udspil

så er der fuldstændig isnende ro omkring at

henvist fra skatteministeren selv til erfaringerne fra sverige præcis erfaringerne fra sverige er omtalt så usikkert om

at finansieringsbehovet skønnes at flugte nogenlunde med de hidtidige og sparsomme erfaringer

hovedet på blokken betragtninger der er

statskassen det må vi tage for gode varer jeg synes måske bare at det kunne være fornuftigt at vi sagde til hinanden at vi laver en evaluering om

gøre noget måske skal vi gøre noget hvis ikke

foretaget ud fra

at regne på som vi gør i i alle andre skattesammenhænge der er ganske ofte tale om skøn og vi har tænkt os at køre den her ordning som en forsøgsordning frem til og med to tusind og tretten og så tage den op til evaluering og se hvilke effekter den har haft så det er det som aftalepartierne har

jeg mener sådan set ikke at jeg helt kan genkende de indledende bemærkninger der kom om at

optaget af at få bragt sammenhæng i i landets økonomi det har jeg meget svært ved at genkende der var også en bemærkning tidligere fra herre jesper petersen om

at man gerne ville have været med til at forhandle om den her ordning ja det kræver jo sådan set at

den økonomi vi står med men det her forslag har bare ikke ændret sig synderligt på den måde som

at man vil være positiv over for det at bruge penge

man enten meget upræcis eller imod

installation af jacuzzi ikke er

til borgerne jeg vil gerne følge lidt

det spørgsmål som herre jesper petersen også var inde

styr på økonomien jo tak der etableres en bevilling i størrelsesordenen

adfærd måske er det helt utilstrækkeligt

lægge de tal vi får fra skatteministeriet til grund som saglige velbegrundede realistiske

det er også tal og vurderinger af økonomiske udspil der kommer fra finansministeriet det er i det hele taget de

økonomiske vurderinger der bliver kørt over den samme regnestok som

set også være bekymret over at når finansministeriet går ud og laver vurderinger af

økonomiske udspil og siger det overhovedet ikke hænger sammen så bygger det

set på en saglig økonomisk vurdering men jeg vil gerne bekræfte at det her

skatteministeriets absolut bedste skøn

det er et skøn som det ganske ofte er når man taler både begunstigende og opstrammende

har været om størrelsen af den aktieomsætningsafgift som s og sf har foreslået i jorden en gang for alle

svar fra skatteministeriet skatteministeren selv om at provenuet ved at indføre den aktieomsætningsafgift som

og ikke alle de andre beløb som venstres ordfører eller de konservatives ordfører eller andre

i den samme regnemaskine

jeg frygter jo nok at det er en meget selektiv tilgang vi har at gøre med når herre nick hækkerup tager ordet for ellers vil jeg da gerne høre svarene på også efter debatten her hvordan man har tænkt sig

den såkaldte røde plan til at hænge sammen

er der i hvert fald tale om luftig

at ministeren ikke mener at man kan få tilskud til installation af en jacuzzi

så skal der vel tilføjes dog ikke installation af en jacuzzi

nyt oliefyr men vi har ikke brug for flere oliefyr i det her land vi har brug for andre former for opvarmning

til elinstallationer

og derfor vi siger at skal staten samfundet give tilskud til nogle ting så skal vi være sikre på er noget vi synes er værd at give tilskud til

til om det var arbejdsløn til installation af jacuzzi eller andre former for vvs artikler

men man kan som sagt ikke få tilskud til selve jacuzzien

jeg kan jo godt lytte mig til at det enhedslisten vil have

man vil sidde og bestemme hvad der er god borgeradfærd

på ingen måde jeg tror på at danskerne foretager investeringer ud fra hvad de mener er godt

af økonomiske incitamenter eller i hvert fald

fordi det simpelt hen kan betale sig

set ikke nogen grund til at tro ikke vil fortsætte der kan være andre

så har et oliefyr et gasfyr eller en anden form for opvarmning som de så vælger at få

fradrages i hvert fald ikke hvis det

elvarme næh så skulle vi til også at have

hvilke entrepriser inden for alene elarbejde herre frank aaen vil kunne lide

vi har tillid til borgerne det giver også en meget enkelt administrerbar ordning

også sikker på at det vil skabe både det bedste resultat og den største tilfredshed

tredive ting man kan få fradrag for

ministeren har jo selv lavet et skøn over hvad han mener der skal gives skattefradrag til vi er bare mere restriktive med det vi synes skatteborgerne skal betale hos private jeg synes det er fint at der står solceller

at der står nyt oliefyr

nemlig at man skriver hvad man kan få tilskud til og underforstået hvad man ikke tilskud til vi har bare en anden tilgang til hvad man skal kunne få tilskud til via et fradrag det andet

uendeligt meget sværere at kontrollere at pengene går til det som er hensigten der er et tilskud meget mere enkelt og meget nemmere at kontrollere

uenighed nemlig at man skal kunne være sikker på hvad skatteborgernes penge går til

på ingen måde bekræfter at tilskudsordninger er nemmere at administrere end fradragsordninger tværtom det handler jo også om at vi med den

vil kunne sætte ordningen i værk allerede her fra første juni det betyder at der kan danskerne sætte de opgaver i gang som de har for eksempel vedligeholdelse af deres bolig og så vil de kunne fradrage det på deres selvangivelse det betyder at de ikke som hvis herre frank aaen

haft indflydelse på modellen skal vente på at de

fået tilsagn om et tilskud skal vente på om de nu er så heldige at komme

den ramme herre frank aaen har sat op nej borgerne kan sådan set gå i gang de kan hyre den hjælp hvis det er til rengøring af deres hjem allerede her fra første juni det er nemt at administrere man vil også med det betalingsmodul vi lægger op til i forslaget kunne sikre at der

borgerne med at de får deres fradrag enkelt

ministeren siger at

det bedste man kan producere og

så siger ministeren at man jo altså

med den usikkerhed der nu er om udgifternes størrelse

spørge ministeren hvis det nu viser sig i løbet af forsøgsperioden

men i øvrigt også som oppositionspolitiker

ellers holder nogle

hvis det viser sig at denne ordning er dyrere end beregnet vil ministeren

føle sig ansvarlig for at dække udgifterne ind

at man vil kunne finde socialdemokratiske skattepolitiske forsøg

både har omfattet et noget større beløb og

i forhold til finansieringen af det her konkrete fradrag bygger det jo sådan set på den normale måde at budgettere på man laver

har man en forventning om at

både finansiering og udgifter hænger sammen når jeg siger

er det fordi vi jo heller ikke på andre områder og i øvrigt uanset

tager al lovgivning op til evaluering hvert år for at se om udgifter og indtægter det pågældende år har svaret til hinanden det ville være en ny måde

dette land og derfor er svaret sådan set nej vi vil gøre som man altid gør

at hvis disse usikre skøn viser sig at

altid når man finansierer

også når man skal bruge indtægtskilder er der

aldrig nogen garanti for om det er i år

år tyve måske aldrig at man når det provenu som man forventer

man laver de bedste skøn og kigger på hvordan finansieringen vil være konjunkturuafhængigt og og finansierer det på den måde det ved herre niels helveg petersen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

i løbet af foråret haft rig lejlighed til at kommentere

de multinationale selskabers skattebetaling

de tidligere samrådsspørgsmål og mundtlige onsdagsspørgsmål

den fejlagtige præmis at handlingsplanen for beskatning af multinationale selskaber er lagt på is det er ikke tilfældet handlingsplanen er ikke et færdigt katalog over nogen initiativer der bare

i bemærkningerne til beslutningsforslaget

til at tro at enhedslisten opfatter handlingsplanen på den måde handlingsplanen repræsenterer en række initiativer som regeringen ønsker at igangsætte ikke initiativer i form af lovændringer her og nu

selskabernes manglende

de ting der gennemføres også imødegår de reelle årsager til visse selskabers manglende

at føre skattepligtig indkomst ud af

forklares ved at rentefradrag for investeringer foretages i danmark mens indtjening placeres i udlandet ved køb eller udenlandske koncernforbundne selskaber

lave priser det er jo en forklaring som bliver gentaget ganske ofte

visse selskabers manglende skattebetaling der er af skat igangsat en række undersøgelser for mere præcist at få afdækket hvilke forhold der er årsag

skat mit budskab har hele tiden været

kende til resultaterne af de her undersøgelser før jeg tager stilling til eventuelle lovgivningsmæssige initiativer fordi der er tale om nogle komplicerede forhold

også tager tid for skat foretage de her undersøgelser der er intet hemmelighedskræmmeri med hensyn til hvilke tiltag der er igangsat på baggrund af handlingsplanen det er korrekt at ministerskiftet medførte at et møde der var blevet indbudt til blev aflyst men som bekendt

om det store undersøgelsesarbejde som skat er i gang med vedrørende selskabernes skattebetaling de fremmødte fik også mulighed for at komme med bud på hvad de mener der skal sikre en fremtidig

og jeg hørte budskabet således at det er kontrol og

tilført yderligere ressourcer til kontrol af de multinationale selskaber i handlingsplanen nævnes også som en mulighed indførelse af en revisorerklæring om selskabernes setup

og overholdelse af armslængdeprincippet beslutningsforslaget går ud på at regeringen skal forpligtes til inden den første juni at igangsætte forhandlinger med folketingets partier

skattebetaling for visse multinationale selskaber drøftelse af spørgsmålet om

hvilket omfang der er grundlag for

ting som bør ske

det her beslutningsforslag som enhedslisten har fremsat

have tid vi er jo enige om at handlingsplanen som blev fremlagt

et år gammel og at det er flere måneder siden der blev indkaldt til forhandlinger om handlingsplanen så er mit enkle spørgsmål hvornår synes ministeren så

altså hvis man går ind og ser på lovgivningen

syv omgange siden to tusind og et

reglerne har nogle af de strammeste regler i europa

er blevet større er tilført ekstra ressourcer så kan det være at der er yderligere brug for ændringer

årsagen til at de her i visse år ikke betaler

om der er behov for yderligere forhandlinger viser der sig

har ikke betalt skat i danmark nogen sinde gennem otte og tyve år og

den tidligere skatteminister indså

noget der skulle gøres noget ved

til forhandlinger men jeg kan så forstå på ministeren at på trods af at de her selskaber i så lange perioder ikke har betalt skat på trods af at store danske multinationale selskaber ikke betaler skat eller betaler meget lidt i skat

at vi har strammet op på på lovgivningen så

store selskaber som sådan set har syntes at de skulle betale enten ingen eller meget lidt

skat har haft en anden opfattelse af

der muliggjorde at man kunne gå ind og ændre i netop de her selskabers skatteansættelse men jeg er helt med på at

enkelte selskaber som herre frank aaen

ved at jeg som skatteminister ikke må kommentere

letkøbt overfladisk argumentation og ikke forholder sig til hvad der egentlig foregår

vi fortsætter i ordførerrækken og den næste ordfører er herre mads rørvig venstre værsgo

hvor som skatteministeren også nævner folketingets partier fik mulighed for

som skat i øjeblikket er i gang med over for store selskaber når man læser teksten til det her beslutningsforslag

næsten få opfattelsen af at der ikke rigtig sker noget

på ingen måde tilfældet hvilket også fremgik

naturligvis tage højde for

de udfordringer vi uden tvivl står over for

vil ikke blive løst men blot blive skubbet ud i fremtiden og derfor er der behov for at gøre et grundigt forarbejde for uden et grundigt forarbejde får vi ikke den rette lovgivning

har vi jo ikke muligheden for her i folketinget at opsætte de nødvendige rammer for at forhindre at man bevidst undgår at betale skat

væbne sig med tålmodighed men det er ikke ensbetydende med at de der vil blot kan hoppe over hvor gærdet er lavest

der er faktisk gjort en stor indsats på netop det her område

de har fået tilført halvtreds årsværk så der i højere grad end tidligere kan føres kontrol med området dertil kommer at der igennem de seneste år er indgået aftaler med hen ved tredive skattelylande om udveksling af informationer

på sigt forventes at minimere risikoen for at overskuddet placeres i skattelylande ulovligt dertil kommer den række initiativer herunder konkret lovgivning som venstre i samarbejde med et flertal i folketinget har gennemført siden vi overtog regeringsmagten i to tusind og et

tusind og fem ændrede vi sidst sambeskatningsreglerne og samme år strammede vi dokumentationspligten

ligeledes indført specifikke værnsregler

siger jeg blot for at understrege at venstre i høj grad fokuserer på at grundlaget for selskabsbeskatningen

ikke smuldrer beskatningen af virksomheder udenlandske såvel som danske er med til

finansiere vores velfærdssamfund og de selskaber der driver virksomhed her i danmark nyder i den grad godt af vores velfærdssamfund det gælder alt lige fra veje til kloakering til de mere bløde områder det være sig for eksempel lægehjælp til medarbejderne og vores hæderkronede flexicurity system der sikrer et dynamisk arbejdsmarked for slet ikke at tale om de uddannelser der gør

slags opgaver derfor er det mere end almindelig rimeligt at virksomhederne selvfølgelig bidrager til vores samfund i form af selskabsskattebetaling i det omfang de naturligvis skal betale skat

derfor er det vigtigt at vi konstant er opmærksomme

sætter nye initiativer ind som styrker indsatsen på området og det er altafgørende at de her initiativer ikke bliver til i blinde men på baggrund af et seriøst og grundigt forarbejde og det her forarbejde er som sagt endnu ikke tilendebragt og derfor kan venstre ikke

forslaget ikke var sådan rigtig godt så er det måske værd

at gøre opmærksom på at størstedelen af forslaget nemlig en opregning af en række mulige indsatsområder stort set er

af skatteministerens handlingsplan fra sidste sommer

vi har sådan set bare opfordret til og det er det forslaget går ud på

som den tidligere skatteminister opregnede som mulige indsatsområder og som der var indkaldt til forhandlinger om

mads rørvig at der siden to tusind og syv jeg anerkender at der er sket

ikke er sket nogen forbedring af lovgivningen på det

går kontrolindsatsen på mange ben

godt være at der ikke er sket lovgivning men så er der sket en øget fokus på kontrolindsatsen udfordringen for os her i folketinget er jo at få oplyst om der er behov for mere lovgivning for at kontrollere udenlandske selskaber det er jo derfor skat lige i øjeblikket er i gang med en undersøgelse hvor de kigger på

det kan være at der kommer et entydigt svar hvor man kan drage nogle nogle konklusioner

så kan danne basis for lovgivning og det er jo netop det vi skal basere vores beslutninger på nemlig et oplyst grundlag og det er så det skats dygtige medarbejdere er i gang med

kommet så langt at det trods alt var relevant at starte forhandlinger

af fjorten dage besluttede den nye skatteminister at der ikke var grundlag

kort bemærkning er herre nick hækkerup

når den tidligere skatteminister ikke var uduelig om ordføreren så er enig med den tidligere skatteminister i og jeg citerer der er nogle områder hvor vi har været

det er et politisk mål at vi skal gøre noget mere

er det her så rimeligt og rigtigt

regnskabshistorik at der ikke er blevet betalt selskabsskat i en lang årrække

det er netop derfor man sætter et analysearbejde i gang om hvorfor

være tilfældet det er det analysearbejde der er i gang og når det er afsluttet

om det er noget der danner grundlag for lovgivning fremadrettet det synes jeg er en fornuftig proces

at de multinationale selskaber vi har i danmark i dag betaler den skat som de skal og mener ordføreren at vores lovgivning på området er tilstrækkelig

mener i forhold til den lovgivning vi vedtager her i

skal og hvis ikke de gør skal de straffes det har vi heldigvis dygtige medarbejdere i skat til at kontrollere

én skatteminister som indkalder til forhandlinger

ny regering og så kommer den nye

hvordan kan man lave en handlingsplan med konkrete

hvordan kan man indkalde til forhandlinger

at sige alle de ting og indkalde til de møder

man skal have utrolig meget fokus på det her emne fordi verden bliver mere global og og kapital flyder mellem landene hurtigere end det

derfor vi som politikere skal have det bedst mulige grundlag for at træffe de rigtige beslutninger

jo det arbejde der er sat i gang

nu nøler hvad venter vi på der ligger en handlingsplan

styrke

konklusionen er åbenbart at den tidligere skatteminister

og fornuftigt stykke arbejde så kan man jo ordkløve hvad en forhandling og hvad et møde er herre jesper petersen var jo også inviteret til mødet den den 27 hvor vi fik en meget grundig gennemgang af hvad der bliver gjort i skat og hvad det er for en undersøgelse man har gang i lige i øjeblikket og jeg mener stadig

er der nogle der dygtigere end os præcis på det her punkt og det er

ordførerrækken den næste taler er herre nick hækkerup socialdemokraterne

partier i hvert fald socialdemokratiet er af den opfattelse at der løbende er behov for

diskutere hvordan vi sikrer at multinationale selskaber betaler den skat i danmark som de er forpligtet til vi kan støtte det

selv om svindlen foregår i de skjulte og guderne skal vide at den kan være svær at identificere

ved vi at der er virksomheder som flytter penge ud af danmark og ind i skattelylande ved at sælge tjenesteydelser rettigheder eller varer dyrt til sig selv dermed undgår de overskud på bundlinjen og at betale skat

er det fordi skat i to tusind og otte tog fat i syv og tyve sager hvor virksomhederne samlet havde opgivet

milliard kroner for lidt i skattepligtig indkomst i to tusind og ni greb skat ind over for to og tredive selskaber og forhøjede deres skattepligtige indkomst med ikke mindre end

milliard kroner der foregår undersøgelser for to tusind og ti i øjeblikket men de oplysninger som vi har fået ved det møde der har været omtalt nogle gange tyder på at beløbet bestemt ikke er mindre for det år skatteministeriet har også anerkendt problemet i deres handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber som herre frank aaen henviste til før fordi de på side fire skriver og jeg citerer på trods af alle disse gode grunde og initiativer er det dog uomtvisteligt at der stadig er et problem det er et faktum at en stor del af de multinationale selskaber stadig ikke betaler skat

dermed er det jo tydeligt at der eksisterer et politisk problem som kræver at vi forholder os til det

jo ikke et synspunkt som socialdemokratiet står alene med

af enhedslisten men jo fremsat med udgangspunkt i skatteministeriets egne anbefalinger fra to tusind og ti hertil kommer så at regeringen flere gange har udtrykt ønske om at forhandle en løsning på problemet den ellevte april to tusind og ti kommenterede den daværende skatteminister troels lund poulsen skats skats indgreb i

og ni da han sagde skat er oppe imod meget dygtige selskaber der for nogles vedkommende bruger mange kræfter på at undgå at betale den skat som de skal tilsvarende har dansk folkepartis ordfører herre mikkel dencker også tidligere udtrykt sin harme over selskabernes

krævet at skatteministeren iværksætter en kulegravning af reglerne for beskatning og revision af multinationale selskaber det ligger nogle år tilbage at herre mikkel dencker gjorde det men det er dog stadig at finde på dansk folkepartis hjemmeside og giver selvfølgelig anledning til at overveje hvor langmodig man skal være

jeg kan derfor ikke se at der ikke skulle være et politisk flertal for at vi vedtager beslutningsforslaget og går i gang med de forhandlinger jeg må understrege at for socialdemokratiets vedkommende

ville det være fornuftigt at tage de dele som vi ved der skal håndteres ud og komme i gang med dem nu sådan at vi kommer så langt som muligt så hurtigt som muligt

er herre mikkel dencker dansk folkeparti

vi endnu en gang kan drøfte de multinationale selskabers skattebetaling

har fat i en problematik som er som er relevant og som

vi i dansk folkeparti også gerne arbejder videre med og meget gerne vil finde en god løsning på der er slet ingen tvivl om at nogle multinationale selskaber

som de rettelig burde sikkert ikke alle bryder loven der er sikkert mange som har en lødig årsag til at de ikke betaler skat for eksempel at de har underskud eller har foretaget store investeringer som som

afskrivninger som af den grund gør at deres skattebetaling bliver bliver udskudt

selskaber som har drevet virksomhed her i landet i adskillige år uden at det på noget tidspunkt har kastet en skattekrone af sig og det påkalder sig selvfølgelig nogen opmærksomhed fra fra manges side herunder også

hen op til at regeringen skal indkalde til

inden den første juni to tusind og elleve det vil sige om

der foregår på området her så sent som den syvogtyvende april mener

var alle partiernes skatteordførere indbudt til møde i skatteministeriet

og skatteministeriet er i gang med

man først senere kan komme med nogle konklusioner

er irrelevant at kræve at blive indbudt til møde møde inden for den

når der pågår undersøgelser af området som bare ikke er tilendebragte og jeg mener altså at det rigtige vil være at man lader skat gøre arbejdet færdigt så kan man derefter drage sine konklusioner og jeg forventer da også klart at ministeren vil indkalde folketingets partier når undersøgelserne er færdiggjorte og man har draget konklusioner

der kan blive aftalt nogle løsninger

undersøgelsesarbejdet gjort færdigt før vi kan begynde at drage konklusioner af undersøgelserne så derfor må dansk folkeparti afvise beslutningsforslaget selv om vi absolut finder det relevant at alle selskaber herunder også multinationale selskaber kommer til at betale den skat

glad for finansordfører kristian thulesen dahl som jo den tredivete marts da skatteministeren havde aflyst forhandlingerne udtalte klokkeklart til politiken jeg er uenig i den linje jeg mener det er rimeligt kendt hvad hovedproblemerne er og vi skal finde ud af hvordan vi går til operationel handling

så dansk folkeparti har altså skiftet

dahl og jeg er fuldstændig enige om den linje her det er klart at

gribe ind over for de selskaber som ikke betaler det som de skal men jeg synes at det ville være useriøst at gå i gang med at konkludere og igangsætte initiativer

sin undersøgelse af hvordan

så er det vigtigt at vide hvad man har med at gøre og sætte præcist ind med

altså at det er bedre at vente på at undersøgelserne er færdige

at skyde i blinde sådan som enhedslisten åbenbart har tænkt sig

stort problem hvis skatteministeriet laver den slags ting i blinde

mikkel dencker siger her og så udtalelsen fra herre kristian thulesen dahl

det er rimelig kendt hvad problemerne er

det er ikke helt det ordføreren siger i dag jeg synes da bare man skal indrømme

dahl er at jeg ikke har citatet at læse op fra

der er ikke nogen ny politik dansk folkeparti mener at der skal gøres noget ved det her hurtigst muligt

et grundlag at arbejde ud fra det må vi så vente på at skat tilvejebringer og det må gerne ske hurtigst muligt

herre mikkel dencker ifølge eksperter kører de multinationale

overskud i danmark ellers ville de jo ikke være her men de undskylder deres tilsyneladende underskud med store udgifter til investeringer og den forklaring er helt hen i vejret

op fra det mener jeg stadig væk

år fem og tyve år og ikke betaler en krone

er enige om at der skal gøres noget ved det er så det arbejde som foregår i skat og som

vi alle sammen bliver indbudt til møde om når

bare afæske dansk folkepartis ordfører et svar på hvor lang tid det er rimeligt at vente fem år ti år femten år på at komme i gang med at få løst et problem som ordføreren

der skal gøres noget ved hurtigst muligt hvad er hurtigst muligt i dansk folkepartis optik er det fem år er det ti år

har vi arbejdet med det her område under

til enhver tid har vi taget de initiativer som vi på det tidspunkt mente var

rigtige at gøre jeg husker

det har vi også gjort siden hen når

man har fundet rigtigt på tidspunktet og

nu er der så den situation at problemerne åbenbart ikke er løst til fulde og derfor

igangsat et arbejde med at

oplysninger og nogle nye initiativer

så vi fortsætter i talerrækken næste ordfører er herre jesper petersen

værsgo

er lidt forudsigeligt hvordan det går med det her beslutningsforslag og

der er lidt parade over det synes jeg nu alligevel det er relevant

det kan stadig lade sig gøre for multinationale selskaber

og har stor omsætning og nyder godt af den danske skatteborgers købekraft og sælger massevis af varer alligevel ender

at have noget overskud som skal beskattes så mens almindelige danskere betaler deres skat og andre virksomheder betaler som de skal er der altså nogle der kan lykkes med at køre

årti efter årti kan drive virksomhed uden sjovt nok at tjene nogen penge lugter langt væk

også se på de forhøjelser skat har lavet i tidligere år at der virkelig er noget

at komme efter det handler om transfer

de skattebetalinger som som ligger fra multinationale selskaber der har i det her forår også været adskillige eksempler på kapitalfondsejede selskaber der trækker penge ud trækker udbytter ud via skuffeselskaber i

havner pengene pludselig i skattely uden at være blevet beskattet i danmark som som de skal sf har i lang tid kæmpet for at standse den trafik for at tilføre de nødvendige ressourcer til skat til at foretage den fornødne ligning af de her store selskaber det er højt specialiseret arbejdskraft i skat der er tale om kontoret

ikke dem der er hårdest ramt i skat’s ellers

også fået tilført flere opgaver flere sager

er behov for flere ressourcer også der også til med tilstrækkelige lønninger når man forhandler dem

konkurrere om de dygtigste medarbejdere med den private sektor hvor de dygtige folk jo ellers

handler om muligheden for at skat’s medarbejdere kan

de år virksomhederne fremfører underskud fra

fremføre underskud og trække dem fra i skattebetalingerne mange mange år tilbage

at gå ind i de regnskaber og tjekke at det er korrekt at der er det underskud som som skal fremføres

et eksempel flere andre på at man kan give bedre værktøjer

til medarbejderne hos skat og hos dem der ligner de de store selskaber

jo forslag om yderligere regulering yderligere åbenhed

på internationalt niveau at vi får øget åbenhed om multinationale selskabers skatteforhold og omsætninger hvor

langt lettere at kontrollere at der ikke bliver ført penge ud af landet som havner i skattely uden at de er blevet beskattet som de skal

der er den her nølen fra regeringens

ny regulering siden to tusind og syv der ligger en handlingsplan med adskillige forslag forhandlingerne er bare aflyst oppositionen har budt ind med forskellige forslag men der sker ingenting jeg synes ikke det er rimeligt over for de borgere og

nogle der på den måde kan slippe udenom år efter år

tror godt man kan regne ud at konklusionen på det hele er at vi støtter

til at vi hurtigst muligt får sat gang i forhandlingerne og får taget hul på at få gennemført nogle af de faktisk meget fornuftige forslag der lå i den tidligere skatteministers handlingsplan

folkeparti er selvfølgelig som de fleste andre meget optaget af at enhver betaler sit og at vi til enhver tid afsætter tilstrækkelige ressourcer til at foretage de stikprøver og den kontrol der nu engang er nødvendig for at sikre at folk betaler

redegøre for hvad der rent faktisk er sket for at imødekomme den her påstand som

er allerede i den her regering som de konservative har støttet indført en række initiativer for at sikre at

skal nævne nogle af dem og jeg skal med beklagelse meddele at det godt kan blive lidt økonomisk tungt for dem der sidder og følger debatten derude men for at tilbagevise det her kvalificeret

vi også nødt til at gå ned i nogle af detaljerne der kan nævnes ændring af sambeskatningsregler samling af dokumentationspligten på transfer

området og transfer pricing betyder altså en pris

på varer der er købt på den anden side af den danske grænse indførelse af rentefradragsbegrænsninger stramning af afskrivningsregler indførelse af specifikke værnsregler vedrørende sammenspillet med udenlandsk skattelovgivning

for eventuelt snyd og udnyttelse af den lovgivning vi

regeringen har altså hele tiden haft fokus på selskabsbeskatningen og løbende arbejdet for lukning af huller og indførelse af værnsregler med mere derudover er der de seneste tre år indgået aftaler med knap tredive skattelylande om udveksling af oplysninger

at vi kan afsløre dem der snyder i landene hvor de er bosiddende eller har adresse

længere sigt vil minimere risikoen for at der placeres overskud i skattelylande og dermed unddrages beskatning i danmark

tusind og fire overvejet i den forbindelse at indføre krav om revisorerklæring men vurderingen var dengang at man godt kunne indføre et krav om revisorerklæring men betydningen af den revisorens mulighed for at give

revisoren ville ikke have nogen mulighed for at forbedre det her og derfor bliver der i stedet for indført bøderegler bøderne

til overholdelse af dokumentationspligten fordi det samtidig som

gælder for straf efter skattelovgivningen er et krav er handlet forsætligt eller groft

transfer pricing er ikke en eksakt videnskab og det afspejler sig naturligvis i dokumentationspligten men man skal se bødereglen som en præventiv foranstaltning der øger incitamentet til at udarbejde den dokumentation der bliver efterspurgt skat har igangsat et projekt der skal afdække såkaldte gennemstrømningsselskaber altså om selskaber snyder med de udbytter der måtte være og kanaliserer dem ud af danmark kapitalfonde kontrol af selskaber der er ejet af kapitalfonde er højt prioriteret fokusområde for skat og har været det siden to tusind og syv i alt er der en og tredive sager der enten er afgjort eller i gang med at blive afgjort og det foreløbige resultat er at der er stillet krav om betaling af kildeskat på udbytter og renter til i alt seksten multinationale koncerner

sker altså noget hvoraf flere er ejet af kapitalfonde

og renter regeringen har i øvrigt valgt at øge fokus på det område netop for at sikre sig at folk betaler det de skal og det har betydet at man har tilført halvtreds årsværk til det arbejde med indsatsen mod de multinationale selskaber der er igangsat et større analysearbejde og det er det arbejde vi afventer

i gang med et projekt hvor man analyserer de beløb der bliver

af danske pengeinstitutter og så videre for at finde ud af om

så har skat det seneste år rent faktisk gennemført en række organisatoriske ændringer netop med det formål at sikre kvalificerede medarbejdere skat har oprettet en landsdækkende enhed der hedder store selskaber der samler kompetencer under samme hat herudover er der påbegyndt en yderligere specialisering af medarbejdere eksempelvis på særlige brancher

finansloven for to tusind og elleve er der sikret en yderligere tilførsel

altså gjort rigtig rigtig meget det vil der også blive i fremtiden fordi vi selvfølgelig er optaget af at enhver betaler sit

vi også optaget af at vi ikke kriminaliserer nogen og at vi ikke beskylder nogen for at snyde bare fordi

i stand til at betale skat et enkelt år der kan være mange årsager til det vi ved at vi lige har været ramt af en finanskrise

vi skal selvfølgelig behandle virksomheder der har placeret sig i danmark med respekt og behandle dem ordentligt så vi skal have et ordentligt beslutningsgrundlag inden

vi går videre og det er det som skatteministeren har annonceret og det er vi fra konservativ side

jeg og enhedslisten har lavet har påvist selskaber der i årtier ikke har betalt skat

men mit enkle spørgsmål er

når nu en skatteminister har undersøgt en sag fået etableret en handlingsplan og indbyder til forhandlinger om hvordan man kommer videre med den handlingsplan er det så ikke lidt underligt at de forhandlinger på en uge bliver skrottet

lige så optaget som enhedslisten af at foretage en rimelig og ordentlig kontrol så vi sikrer at enhver betaler sit og det afsætter vi til enhver tid

så der er der ingen uenighed selvfølgelig skal vi kontrollere om folk betaler det de skal vi vil bare ikke være med til på forhånd at kriminalisere nogen fordi de ikke har evnet at tjene penge

er placeret i danmark som måske godt nok ikke genererer et overskud der kan

de har og hele den

betalt moms skat og afgifter af så alene der betales der jo dog skat men vi synes også at der er

det er også derfor der er gennemført det her analysearbejde men jeg synes overhovedet ikke det er underligt at en ny skatteminister først sætter sig grundigt ind i tingene og i øvrigt

frank aaen var indkaldt til den syttende april gør opmærksom på at vi er i gang med et

grundlæggende arbejde der vil blive præsenteret

sådan at vi har et ordentligt grundlag at arbejde ud fra de forberedende arbejder er i gang med at undersøge hvorfor

inden vi skrider til ny lovgivning eller

er jeg når det her emne kommer på dagsordenen jeg spurgte alligevel efter

for cirka et år siden

at lige

betød ministerskiftet et fuldt stop for nye initiativer er det ikke lidt underligt

præcis lige så optaget af den her problemstilling og af at vi får

de eventuelle fejl der måtte være men vi er bare nødt til at have bevis for at der er fejl

herre frank aaen ved jo også godt at på det møde den syttende april fortalte den nye minister

på vej og jeg er sikker på

iværksættelse

for at afsløre at nogle laver svindel og humbug og ikke betaler det de skal så dagsordenen ville være præcis den samme fra den tidligere minister

jeg gjorde vrøvl over det dengang og og det mener jeg er fuldt berettiget

og derfor vil jeg også sige tak til enhedslisten fordi man bringer spørgsmålet til debat her i i folketinget det er vigtigt at folketinget lægger pres på vi må jo sige skiftende skatteministre

deres fulde opmærksomhed henledt på

mindst multinationale selskaber skaber for vores selskabslovgivning det er vigtigt at presse på og fra radikal side deltager vi gerne i det pres når det drejer sig om multinationale selskabers

det er ikke så nemt at anvise de rigtige praktiske løsninger

er det at have opmærksomheden henledt på spørgsmålet

ikke i tvivl om at skal vi på længere sigt

kræver det øget internationalt samarbejde det kræver samarbejde om

for at finde frem til bedre løsninger end dem vi har

jeg var ked af da det blev publiceret

skatteministeren nu ikke ville gennemføre den handlingsplan som hans forgænger

det er et arbejde der i de kommende år kan give

der er for mig ingen forhåbninger

at der på dette område sker noget på denne side af et folketingsvalg forhåbentlig får folketingsvalget

enhedslisten

sf og radikale venstre jeg havde håbet at jeg også kunne sige tak til

sagde dansk folkepartis

om at få gang i de forhandlinger som den nuværende skatteminister aflyste

det skulle altså åbenbart ikke ikke ske

sige tillykke til tidligere skatteminister

fylder fyrre

sådan at når ministre er

jeg savner herre kristian jensen som skatteminister

et forslag som ville tvinge en lang række multinationale selskaber til at betale mere i skat her i danmark

og klar til vedtagelse og der er flertal for det men inden forhandlingerne er forbi er det trukket

den nuværende skatteministers forgænger fremlagde som vi har talt om i de korte bemærkninger et helt katalog af muligheder

forbedret indsats herunder en genfremsættelse af temaet som herre kristian jensen foreslog derfor har jeg været nødt til at sige til herre troels lund poulsen jeg ved ikke hvor mange gange

poulsen blev forflyttet

forflyttet for ikke at bruge et der er værre og blev så undervisningsminister og taget væk fra

en skatteminister der åbenbart i højere grad forstår at lytte til hvilke krav der er til en skatteminister i danmark på det her område nemlig at lægge området fuldstændig dødt og det er sket ikke et ondt ord om det der foregår ovre

der foregår ganske meget og det respekterer jeg

brug for nemlig nogle nye lovgivningsinitiativer er lagt dødt så kan man jo godt undre sig over

en regering som i virkeligheden har besluttet at tage fat i

til at betale skat bakker baglæns for jeg kender godt det sædvanlige argument

siger til nestlé at de skal betale skat så trækker de alle deres arbejdspladser ud af landet men hallo de har ingen arbejdspladser at trække ud af landet det har de gjort for længst de har nedlagt al isproduktion i danmark for

lang tid siden det har tilbage i danmark er kun dem de skal bruge for overhovedet at kunne sælge deres varer og tjene deres penge

med langt de fleste af de multinationale selskaber der er mest fremme i debatten

hvorfor bøjer man sig så for at de bliver ved med at vise et nul år efter år eller som

det må da siges at være godt gået man kan måske oven i købet tilføje at

kom til danmark ved at købe et lillebitte olieselskab

som betalte skat indtil de blev opkøbt

de selskaber kunne have grebet ind over for det

været populært

ikke spor i tvivl om måske skal vi

er blevet tvunget til at trække tingene tilbage det er fordi nogle af de forslag

fået danske multinationale selskaber

betale skat

og danisco og andre af dem som ikke var så meget fremme i debatten men som vi ved ville være blevet

de igennem årene kun har betalt mellem to og tre hundrede million kroner tilsammen til den danske statskasse

det er altså latterlig lidt

ap møllers generalforsamling og spurgte hvor meget

og svaret var fem og halvtreds million

for denne kæmpe koncern

nu skal jeg ikke være polemisk men lige nævne det i forbifarten at nogle af de selskaber som betaler ret store tilskud til borgerlige partiers valgkampe her i

altså er lykkedes med gennem protester at stoppe initiativer der

multinationale selskaber både af dansk oprindelse

til at betale den skat de skal her i landet

ikke spor i tvivl om at der er en årsagssammenhæng der men det tjener jo ikke regeringen til

de lagde ting frem

haft en virkning men det er altså ikke godt for den siddende skatteminister at være den der nu har sagt

både dem fra udlandet og dem der

slipper for at betale

skal vi jo heldigvis

jeg lige ved at sige have udvidet arbejdsåret for folketinget det klarer vi sikkert nok

ordfører sagde at en uge er lige lovlig kort

forhandlingerne var jo forberedt

er der brug for lidt mere tid til at starte forhandlinger

siger vi da gerne det gennem et ændringsforslag så kan vi få

vi hele tiden bliver ved med at afsløre de store selskaber

jo ved i et enkelt tilfælde

mcdonalds der i tyve år aldrig havde betalt skat betalte lige pludselig skat lidt overraskende men det

over dem der ikke betaler skat det viser jo lidt om at vi hjælper skatteministeren en gang imellem

vi ikke helt hvor mange af pengene der faktisk er kommet i kassen for det er en hemmelighed

faktisk er kommet ind i statskassen

at få nogle af de ting frem i lyset det bilder vi os

skattevæsenet men skatteministeren kan være evig forvisset om at selv om det måske

vil der komme langt flere initiativer fra enhedslistens side

skal

det er rigtigt hvis det er den løsning som

konservative har så velbekomme jeg er altså af den opfattelse at selskaber skal bidrage til samfundet og til det samfund som de lever godt af

og alt hvad der er men jeg indrømmer

at det da er bemærkelsesværdigt

til partier

konservative og dansk folkeparti

det var på grund af noget olie og jeg siger ikke det er bestikkelse jeg siger bare at det hænger sådan sammen at der er nogle partier her i folketinget der får støtte fra de allerstørste virksomheder og så er vi en hel del der ikke får

er grunden til det og det jo selvfølgelig ærgerligt for

som borgerlig er der ingen som helst grund til

er

fordi de mener de har en interesse i det det er der jo sådan set ikke noget mærkeligt i og det er korrekt at

meget ud af at give os nogle penge det er også fuldstændig korrekt

må jeg altså virkelig rose radikale venstre

og femogtyvetusind kroner til valgkampen fra ap møller og dansk rederiforening

hvor meget får de konservative fra ap møller det synes jeg kunne være rart at få frem så vi har åbenhed om hvor meget der faktisk gives fra de

alle de forslag der var forberedt af venstres skatteministre alle de forslag der var forberedt af venstres skatteminister og som jeg har rost og sagt at

det er jo det der er problemet man har trukket dem jeg spørger stadig væk hvordan kan det være at man trækker forslag som virkelig ville have virket bare fordi der kommer protester fra ap møller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

principperne om ytringsfriheden informationsfriheden og mediernes uafhængighed principper som hele folketinget står bag ønsket om at sikre mediernes uafhængighed i forhold til staten er da også en væsentlig årsag til at vi har valgt at licensfinansiere en række medier i danmark enhedslistens

fremsat forslag om at folketinget skal pålægge regeringen at optage forhandlinger med folketingets partier for at fremsætte et lovforslag der afskaffer den nuværende medielicens og erstatter den med en fem årig aftale en aftale hvor drs aktiviteter de regionale tv to virksomheder lokal tv og radio samt andre relevante aktiviteter der i dag finansieres af medielicensen i stedet skal finansieres direkte over finansloven i motiveringen for beslutningsforslaget henvises til at licenssystemet er asocialt i og med at alle husstande betaler den samme licens uanset indkomst samtidig argumenteres med at systemet er bureaukratisk teknologifjendsk og i praksis mindsker drs uafhængighed da medieforligspartierne har gennemført den mest detaljerede public service kontrakt nogen sinde

om at erstatte den nuværende medielicens med en fem årig aftale hvor drs aktiviteter finansieres direkte over finansloven begrundelsen var i to tusind og otte stort set identisk med begrundelsen for det beslutningsforslag som partiet nu fremsætter i to tusind og otte blev beslutningsforslaget første gang forkastet af alle folketingets partier naturligvis på nær enhedslisten

nogen chance for at blive vedtaget denne gang der er indgået en mediepolitisk aftale for to tusind og elleve til

som viderefører de hidtil gældende principper for betaling af licens og som bekendt står regeringspartierne dansk folkeparti og liberal alliance bag denne aftale og dermed bag opretholdelsen af et licenssystem baseret på medielicens jeg skal da ikke undlade at kommentere lidt på baggrunden for beslutningerne om at opretholde licensfinansieringen frem for at overgå til

af de omtalte medier som nævnt har den væsentligste baggrund for licensfinansiering af public service virksomheder i danmark som i udlandet været ønsket om at sikre disse virksomheders uafhængighed af staten i en rapport fra to tusind og fire påpegede en arbejdsgruppe nedsat i henhold til medieaftalen

således nogle væsentlige bekymringer ved overgang til finanslovfinansiering af dr og de regionale tv to virksomheder

rapport blandt andet fremhævet at finanslovfinansiering var problematisk fordi public service institutionernes politiske uafhængighed ville kunne anfægtes og befolkningens overvejende positive vurdering af institutionernes uafhængighed

påvirkes samtidig blev der i rapporten udtrykt bekymring for at en mere direkte finansiel kontrol af budgetterne via finansloven ville kunne muliggøre en som det var formuleret i rapporten mere politisk interventionistisk linje over for institutionernes programvirksomhed og dermed for selvcensur i den redaktionelle proces i beslutningsforslaget henviser enhedslisten blandt andet til at den seneste public service kontrakt

radio skulle være blevet så detaljeret at der ikke er argumenter for at licenssystemet skulle være bedre til at sikre drs uafhængighed af det politiske

drs økonomi men i forhold til dette må jeg sige at det for mig har været helt afgørende at danmarks radio med public service kontrakten for to

blev underlagt en mindre detailstyring og fik større frihed og jeg synes faktisk det er lykkedes at lave en kontrakt der giver dr nogle gode overordnede rammer og større dispositionsfrihed jeg har da også bemærket

positiv reaktion fra danmarks radio i forbindelse med

og også konstateret at generaldirektøren i mange aviser er blevet rost

efter min vurdering vil en finanslovfinansiering give langt større usikkerhed om drs og de øvrige licensmodtageres økonomiske rammer

synes derfor at meget taler for at bevare den finansieringsform der har været

siden institutionens spæde start i nitten fem og tyve

i form af licens når det er sagt skal jeg naturligvis ikke undlade at nævne man

overgang til finanslovfinansiering herunder at man ville komme sortseerproblemet til livs at der ville blive en mere ligelig fordeling af udgiften for borgerne og at opkrævningen ville blive billigere men samtidig vil man i dr og hos andre licensmodtagere nok komme til at mærke en større usikkerhed omkring budgetterne når de skal afgøres i

altså at hensynet til mediernes uafhængighed er så tungtvejende et hensyn at licensfinansieringen skal opretholdes og dette har der da også været enighed om blandt kredsen af partier bag medieaftalen sidste gang og denne gang

overraskende i og måske er det ikke nogen direkte dokumentation for at man fuldstændig er sikret uafhængighed af staten

vil godt spørge ministeren om en enkelt ting er det ikke rigtigt at

det var sådan at det var en mindre del af befolkningen

fordi det var en mindre del af befolkningen der rent faktisk

og så den nuværende tilstand hvor ethvert menneske som er i besiddelse af en nogenlunde moderne computer og internetforbindelse i praksis skal betale licens

det der var mit hovedargument mit hovedargument og er jo korrekt at stort set alle har et instrument hvormed

kan modtage medierne om man så ser danmarks radio eller man ser lokal tv eller

vi tager det over finanslovforhandlingerne så kommer der en meget tættere politisk styring af budgetterne og dermed også af danmarks radio det er jo værd at bemærke at vi har haft medieforlig med partier som ikke er med i finanslovaftalen og vi haft medieforlig med partier som er i finanslovaftalen og både og så derfor synes jeg faktisk

komme til en anden slutpointe i licensforhandlingerne altså i

nødt til at forholde sig til at situationen er helt ny er

der er i det system jo rammer meget hårdere nu

arbejdssøgende osv og så rammes

jo meget meget tydelig fordi det er en meget stor udgift for nogle

det er et kulturforbrug og man betaler altså den samme pris hvis man går i teatret uanset om man har en høj indkomst eller en lav indkomst

rabatordning hvis man køber en bog kan man ikke sige at har en mindre indkomst end den mand der står derovre så

fordi det kommer via medierne pludselig skal betale meget mere og nogle betale meget mindre for den samme vare

et mærkeligt princip at man pludselig differentierer prisen på en vare

og så er det heller ikke helt rigtigt at man bare kan gøre regnestykket sådan op den arbejdsgruppe jeg nævnte fra to tusind og to forliget er jo kommet frem til

finanslovfinansiering

der betalte nedsat licens som udgangspunkt få deres rådighedsbeløb reduceret med cirka fem hundrede kroner årligt

fru ellen trane nørby ikke kan være til stede vil jeg sige følgende på venstres vegne når enhedslisten i dag fremsætter b otte og halvfjerds

det bestemt ikke første gang forslaget om en finanslovfinansiering kommer til debat det er et af de beslutningsforslag som vi debatterer

for problemet med enhedslistens forslag er at det vil knægte uafhængigheden af vores public service medier som fremover vil kunne risikere at blive genstand for

natlige finanslovforhandlinger og politiske strømninger frem for at være sikret i en armslængde fra det politiske niveau i to tusind og fire blev der gennemført en større udredning om fordelene fordelene ved henholdsvis et

der er elementer der peger i positiv retning ved begge systemer men rapporten pegede entydigt på at ulemperne ved en skattefinansiering overskyggede fordelene

når vi talte om mediernes uafhængighed derfor støtter vi i venstre ikke en licensskat og vi står fuldt og fast ved den mediepolitiske aftale som vi har indgået med de konservative dansk folkeparti og liberal alliance

hvor licensen fastholdes på samme niveau vi delte ikke sidste

år det krav om en højere licens som oppositionen gik til forhandlingerne med og det deler vi fortsat ikke i venstre er vi af den opfattelse at licensen allerede i dag er rigelig høj en skatteomlægning af licensen vil også betyde en betydelig licensstigning

af danske husstande og det er en skattestigning som vi ikke kan støtte fra venstres side vi deler ikke enhedslistens skatteopkrævningsiver ser vi på det licenssystem

og det vil der sikkert også være behov for

vi har løbende set på muligheden for at tage sociale hensyn og for tiden ser vi blandt andet på definitionen af

licenspligtigt apparat hvor vi netop har fritaget en række analoge skærme der i dag udelukkende anvendes til for eksempel computerspil

at se dvd på på samme måde kigger vi løbende på hvordan vi kan modernisere licenssystemet med medieaftalen fra sidste år følger også en fordeling af licensen for perioden to tusind og ti til

fjorten med den nye public service kontrakt for dr og tv to regionerne gives der også frihed under ansvar til public service medierne til at tilrettelægge deres aktiviteter alt i alt giver public service kontrakterne en armslængde mellem medierne og politikerne og det er ekstremt sundt og også en nødvendighed hvis vi vil bevare de uafhængige medier vi ønsker ikke statskontrollerede og politisk kontrollerede medier som vi kender det fra mange arabiske lande eller fra nordkorea derfor vil vi heller ikke betræde denne skattevej som enhedslisten lægger op

drøfte finansieringen af vores public service medier for det ligger os utrolig meget på sinde at

med indhold for enhver smag og et udbud som også er uafhængigt af politiske erhvervsmæssige og økonomiske interesser

rejser en række relevante problemstillinger som der er god grund til at drøfte hvordan sikrer vi en socialt retfærdig betaling for vores public service medier og hvordan sikrer vi en betaling der er mindst muligt bureaukratisk samtidig med at vi opretholder et armslængdeprincip

relevante spørgsmål der er grund til at debattere men alligevel

skattebetaling af licensen socialdemokraterne og sf har for mere end et år siden fremlagt en skattepolitik og det er en skattepolitik vi vil realisere

skatteplan står vi ved og den indeholder ikke en skatteforhøjelse til erstatning for licensbetaling men det er altså ikke ensbetydende med at vi ikke ønsker at indgå i

hvordan vi i fremtiden finansierer public service tværtimod det er der god grund til det er en diskussion der foregår over hele europa og også i vores nordiske søsterlande

i den kommende tid gerne vil medvirke til at vi får en god og grundig gennemgang og drøftelse af fremtidens finansiering af public service

udgangspunkt i nogle af de punkter som enhedslisten rejser men vi kan altså ikke her i dag støtte det konkrete beslutningsforslag

enhedslisten ret i i forhold til nogle af de begrundelser der her i dag er fremført i beslutningsforslaget

i den nye public service kontrakt som er lavet for danmarks radio at man med

vil vil fjerne detailregulering og med den anden hånd

hvor man decideret forholder sig til at enkeltprogrammer skal forblive i drs programvirksomhed når vi

begynder at regulere drs virksomhed ned på enkeltprogramniveau

public service kontrakten for dr når man for eksempel fjerner sætninger som tidligere har stået i public service kontrakten om at dr skal medvirke til at fremme integration i samfundet når det bliver hevet ud

i forhold til dr og det synes jeg selvfølgelig er en sørgelig

som jo altså også kan forekomme selv om vi har en

stationen så på det punkt er jeg fuldstændig

i enhedslistens betragtninger i beslutningsforslaget

socialdemokraterne afviser ikke er at man ser mere

om at man vil friholde om jeg så må sige

skatteplan frem og skulle

vi har sagt til befolkningen vi vil gennemføre derfor

set tilkendegiver her i dag er at vi gerne i den kommende tid vil drøfte hvordan vi kan finansiere

kigge på den rapport som vi alle sammen kender fra to tusind og fire og se om den også svarer til den virkelighed vi kender i dag eller om man kan

ved eventuelt at gøre tingene på en anden måde

set en åbenhed over for

diskussionen ikke bare slutter

tilpasset licenssystem som tager større sociale hensyn end

hvis det er det er udgangspunktet for de drøftelser vi formentlig skal

som enhedslisten fremhæver her i sit beslutningsforslag da handler om at licensen

det kan den selvfølgelig for når kulturministeren siger at at man nok betaler det samme

man i forvejen via sin skattebillet har betalt betydelige tilskud

så på den måde kan man jo sige at den højtlønnede kommer til at betale mere for en teaterbillet end en som er lavtlønnet så så der er en udfordring der der er også en udfordring

i den måde licensen opkræves på i dag de udfordringer

sig ved at vi jo i dag ikke er bundet af et medieforlig med de borgerlige og derfor står vi selvfølgelig gerne til rådighed for drøftelser om det her fremover jeg skulle hilse

at sige indledningsvis at de synspunkter jeg her tilkendegiver tilkendegiver jeg også på vegne af

er det jo ikke første gang at enhedslisten ønsker at fremsætte et forslag

den nuværende medielicens afskaffes og danmarks radio ønskes finansieret direkte over finansloven

må det fremhæves at samtlige partier i folketinget på nær enhedslisten indgik den mediepolitiske aftale som var gældende fra perioden to tusind og syv til

og hvor der var en bred enighed om at indføre medielicensen dengang besluttede partierne at den daværende farve tv licens og sort hvid licens

syv skulle afskaffes og erstattes af en medielicens og at radiolicensen skulle bevares medielicensen

omfatter alle apparater der er i stand til at modtage billedprogrammer herunder også pcer

i en enkelt husstand enhedslisten nævner i bemærkningerne at der er ulighed i at alle betaler samme licens uanset indkomst i den forbindelse bør det dog nævnes at der i aftalen er en bestemmelse om at der kan ske fritagelse eller nedsættelse af licensen efter nogle særlige regler hvor for eksempel dårligt stillede pensionister bliver tilgodeset ligesom der er taget hensyn til svagtseende som har mulighed for alene at betale

om de har et tv apparat i husstanden befolkningen er bekendt med den gennem generationer gældende ordning med opkrævning af licens og i dansk folkeparti tror vi på at seerne og lytterne foretrækker denne frem for at de cirka tre milliard kr som danmarks radio årligt får betales over skatten for dansk folkeparti er det vigtigt at der er en bevidsthed om at danmarks radio er en selvstændig offentlig institution med

hvor det daglige programansvar ligger hos generaldirektøren og det er vigtigt at danmarks radio er politisk uafhængig af staten

ikke vil være hvis staten finansierer institutionen over finansloven i forbindelse med medieforliget som gælder for perioden to tusind og elleve til fjorten

være mærkeligt hvis partierne bag forliget i dag ville ændre på den aftale og det indhold der meget nylig er besluttet

bakke op om enhedslistens beslutningsforslag

det også undre at enhedslisten kommer med deres forslag nu og ikke i god tid før forliget blev indgået så er det også på sin plads at nævne at enhedslisten ikke bidrog med ret meget i forbindelse med forhandlingerne

det nuværende forlig og forlod forhandlingerne efter meget kort tid her ville det jo have været på sin plads og have været meget oplagt at blive ved forhandlingsbordet og fremkomme med egne synspunkter på dette som på mange andre områder er det vigtigt for dansk folkeparti at involvere sig og bidrage i stedet at melde fra og så efterfølgende komme med indvendinger sådan som enhedslisten gør i dagens anledning synes jeg også at jeg vil tillade mig at knytte en kommentar til

i bemærkningerne anførte om at der nu er indgået den mest detaljerede public service kontrakt med danmarks radio det er åbenbart noget som harmer enhedslisten men vi kan også høre at det harmer socialdemokraternes ordfører som fra talerstolen for lidt siden også var inde på nogle ting

dansk folkeparti er meget tilfredse med at vi fik lavet en god kontrakt med danmarks radio som nu giver institutionen ro og rum til at opfylde den kritikken kommer faktisk ikke fra danmarks radio selv

taget kontrakten til sig og vil gøre en stor indsats for at opfylde den når der indgås en kontrakt

mellem to parter og derfor er det spørgsmål om at vi politikere

noget ned over hovedet på danmarks radio men det er sket i en dialog hvor der til sidst er skrevet under på kontrakten af både danmarks radio og

men landets største kulturinstitution finansieret af brugerne og derfor skønner dansk folkeparti ikke

ikke støtte beslutningsforslaget og det kan vi

de årsager som kulturministeren

mediernes uafhængighed vi ønsker ikke at licensen skal gøres til genstand for årlige politiske prioriteringer som kan have med helt andre områder at gøre end

licensen er tiltænkt dernæst

er der også spørgsmålet om det fordelingspolitiske i

forslag enhedslistens formål er jo altid at øge beskatningen af

danskerne man ønsker at danskerne skal være verdens hårdest

beskattede folk det er vi i forvejen men enhedslisten ønsker at

er imod brugerbetaling og man ønsker

det skal være muligt for borgerne at fravælge bestemte ydelser der har vi i det konservative folkeparti en anden holdning vi går ind for

brugerbetaling hvis man følger enhedslistens beslutningsforslag og flytter licensen

de bredeste skuldre det der betaler mest i skat skal betale endnu mere og en større andel af licensen der er jeg fuldstændig enig i det som kulturministeren sagde

det er rimeligt at når man modtager

vi ønsker ikke en højere marginalskat i danmark tværtimod har vi jo gennem hele vores partihistorie kæmpet hårdt for at få sænket marginalskatten og vi fik for et år siden sænket den højeste marginalskat fra tre og tres procent til seks og halvtreds procent vi ønsker ikke at hæve den igen tværtimod har vi et mål om at den skal endnu

forbrug og så slipper man for at betale

jo ikke tale om her

beslutningsforslaget her i dag om hvorvidt vi skal flytte det over til

der heller ikke nogen mulighed for at fravælge

så vil det alle danskere der indbetaler deres skat der er tvangsindlagt til at betale i dag kan man selvfølgelig sige at der er en udfordring i forhold til

hvor meget brugerbetaling der er tilbage af licensen men der er dog stadig en mulighed for at fravælge den og det synes jeg at man skal holde fast

kanaler men nu er realiteten jo bare den at

alle danskere jo har en computer og en internetforbindelse der gør at de betaler til danmarks radio uanset om de kunne drømme om at se eller

et system hvor alle betaler lige meget det kan godt være

fællesydelser vi har

den måde vi har licenssystemet på i dag selvfølgelig er er historisk betinget men vi må jo kigge på hvis vi lavede det om hvilke konsekvenser det så ville få hvis vi følger enhedslistens

derfor er vi altså ikke tilhængere af at

over på finansloven

jo være konsekvenserne af enhedslistens forslag og de er ikke

at vi i radikale venstre synes rigtig godt om det her

det gjorde vi egentlig også sidste gang det var til behandling men der var vi bundet af medieforliget og kunne ikke stemme for det den binding findes så ikke mere vi har jo som bekendt fået et nyt medieforlig som vi ikke er deltagere i og derfor kan vi i dag støtte det her

vil gerne være med til at droppe den nuværende medielicens og i stedet

de aktiviteter som i dag betales af

direkte over skatterne radikale venstre har egentlig haft det grundsyn at licensen nok var den bedste måde at

og mediernes uafhængighed af

vi må bare erkende at det synspunkt er gjort til skamme licensen er ikke længere nogen garant mod politisk indblanding og vi er enige med forslagsstillerne i at at det i praksis er totalt ligegyldigt

radios økonomi bestemmes gennem en aftale om licensen eller om den skal

flerårig aftale på finansloven vi mener også at licenssystemet som finansieringssystem

teknologiske verden det er et omkostningstungt og et bureaukratisk

ganske mange som også snyder for

det er alt sammen penge som kunne bruges til

lave bedre programmer for vi er også enige i at licenssystemet er problematisk ud fra en lighedsbetragtning men vores største indvending mod licensen er

har udviklet sig til at blive

medielicensen er kommet til at virke som en ekstraskat på moderne elektronisk udstyr og dermed er licensen blevet en bremseklods for udviklingen af oplysning og viden så radikale venstre støtter det her forslag vi vil selvfølgelig sikre os

som jo på

sammenfaldende med nogle af de synspunkter enhedslisten har haft i den her sag

set heller ikke overraskende for de seneste gange vi har diskuteret det her i folketingssalen har der været enighed

det radikale venstre også uafhængigt af at man på et tidspunkt skiftede ordfører fordi den tidligere medieordfører gik over til et andet parti vi kan så ikke helt få afklaret

i hvert fald kan man konstatere at den enighed der er

mulighederne for at vi kan komme igennem med det her forslag men jeg vil også takke socialdemokraternes ordfører som jo også gav udtryk for at han delte synspunkter med sf i denne sag det er måske ikke så usædvanligt men

til den rigtige side og det er positivt skal man jo være glad for det jeg jeg opfattede også det indlæg

derfra som et positivt tilsagn om at gå ind i nogle forhandlinger om hvordan vi kan løse de udfordringer som skitseres i

så må tiden jo vise hvad den enighed der er imellem de partier som jeg nævner her kan komme til at betyde

ikke mindst fordi det var en tale som fru ellen trane nørby skulle

med et meget hårdt angreb på enhedslistens forslag når man tænker på at det ikke er mere end to år siden at fru ellen trane nørby i jyllands posten i en kronik gav udtryk for præcis de samme synspunkter som

skuffende politisk udvikling fru ellen trane nørby har gennemgået i forlængelse af at hun er blevet politisk ordfører i venstre men man kan jo ikke bebrejde mennesker at de skifter standpunkt man kan kun være ked af og skuffet over at det går i den forkerte retning det er rigtig ærgerligt synes jeg men

jo se om vi kan leve med og håndtere der er til

set altid været det som der blev redegjort for i dag så så det er vel kun

partiets erkendelse er faldet helt ind hos den

ordfører i venstre eller hvad det nu kan være baggrunden for enhedslistens beslutningsforslag er at det efter vores opfattelse er urimeligt at man betaler det samme i licens uanset hvad man tjener jeg tror at det er rigtigt som herre rasmus jarlov nævnte at vi nok her

en grundlæggende uenighed mellem enhedslisten og det konservative folkeparti at gøre og måske også andre borgerlige partier

at det skal være sådan at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder og at det er urimeligt at studerende

dagpengemodtagere og andre lavtlønnede grupper betaler

det er blevet et meget meget større problem

var jo engang hvor

en radio var en særlig luksus

fjernsyn der var en særlig luksus

den periode kan man sige havde man licenssystemer som også gjorde at man i en vis udstrækning kunne sige at man betalte for det man fik

social balance i i dag er det bare sådan at hvis man som arbejdsløs skal være i stand til løbende

er man faktisk meget afhængig af at man har en velfungerende internetforbindelse hvis en studerende skal passe sit studium og med den nødvendighed der

en internetforbindelse af en sådan kvalitet at det er umuligt at bilde nogen ind at man

derfor er det sådan i dag at alle mennesker i danmark

en skat en afgift ikke så meget på muligheden for at se tv men en skat og en afgift på muligheden for have en internetforbindelse og i nogle tilfælde såmænd også

at have en mobiltelefonforbindelse

den situation synes jeg i hvert fald at det bliver en lille smule meningsløst at blive ved med at snakke om at det handler om at man betaler for det man bruger ligesom man betaler en vis sum penge for at gå i teatret selv om jeg må sige at det teater som enhedslisten er

jo da i hvert fald får en ganske stor støtte fra skatteyderne før man går over til at betale for billetten

meget svært ved at se at medielicensen fungerer anderledes end

så er

danmarks radio som skal opkræve den her licens ved at stort set alle mennesker og alle husstande i dette land har en internetforbindelse

er man jo meget nidkær og indimellem ret grov i sin kampagne for at få folk til at tilstå at de har et sådant apparat tro og love erklæringer om

det forhold mennesker lever i når de bor i samme lejlighed som et ægteskabslignende forhold

er tale om et ægteskabslignende forhold for så skal man betale hver sin licens masser af ressourcer der

meget lidt konstruktivt og kreativt

af konsekvenserne af systemet så fungerer det jo også på den måde at

fungerer som en ekstra skat på anskaffelse af moderne elektronisk udstyr moderne internetforbindelser og moderne computere

ingen grund til at lægge skjul på at en af de vigtige opgaver i vores samfund

sikre at alle mennesker i det her land har så lige muligheder som der

er til at bruge internettet at bruge moderne computerteknologi jeg tror godt at ved at hvis der er familier hvor man af den

sikre det til sine børn så stiller man faktisk de børn rigtig dårligt og der kan man jo godt synes at det er lidt mærkeligt at vi opretholder et forældet licenssystem med de negative effekter

er diskussionen om danmarks radios uafhængighed hvor jeg vil sige at der er rigtig mange af de overvejelser som kulturministeren kom med som jeg deler

nødvendigheden af at sikre at danmarks radio og i øvrigt også de andre medier som finansieres via licensen

sikres uafhængighed i forhold til det politiske system og i forhold til politikerne

at man kan sikre den formelle uafhængighed lige så godt ved en flerårsaftale som er bundet op på

er det vel sådan at en ting er at sikre den formelle uafhængighed noget andet er jo

der har vi jo ofte været udsat for at det har været antydet i forbindelse med politiske forhandlinger at de drøftelser man har omkring licens

fremtid jo godt kunne blive påvirket af om man nu er tilfreds eller utilfreds med danmarks radio det er altså sket selv om det vi snakker om

at det givetvis var intentionen da man startede forhandlingerne sidste gang om at lave et medieforlig at selv om intentionen var at man ville gøre det mindre indgribende og mindre

konstatere at det var sådan det endte så der er altså helt klart nogle tilbøjeligheder til at den politiske indgriben og

danmarks radio bliver skærpet uanset at man finansierer systemet

en licens så jeg opfatter altså ikke at licens

den måde hvorpå man effektivt sikrer danmarks radios uafhængighed men jeg håber da på

vel hellere sige at lave et nyt medieforlig efter næste valg fordi det flertal der er

det gamle ikke længere eksisterer at vi både vil være i stand til at lave et finansieringssystem i

som er mindre bureaukratisk og også

sikre danmarks radios uafhængighed både ved at sørge for at de public service aftaler vi laver bliver mindre detaljerede

at vi gør det fuldstændig klart at uafhængigheden altså skal sikres mod indblanding men det er klart

håber på at vi kan stå mål med de ambitioner og de ønsker vi har hvis der skulle vise sig en mulighed for at det kan

jeg vil bare sige at set i forhold til hvordan reaktionerne har været på det her beslutningsforslag de tidligere gange

er der jo al mulig grund til optimisme synes jeg fordi

at den holdning der kommer fra socialdemokraterne og sfs side i dag har været meget mere entydigt positiv end vi har hørt det tidligere jeg ved godt at herre mogens jensen nogenlunde samtidig med eller var det helt samtidig med fru ellen trane nørby gav udtryk for positive holdninger men det

sige at da vi diskuterede det her i folketingssalen sidste gang for

det opfatter jeg selvfølgelig som en rigtig positiv udvikling

at nogle af de partier der i dag har været stærkt afvisende over for det når vi kommer dertil at det bliver en ting der kan realiseres sikkert også

i dele af det så vi ser positivt på det jeg har forstået signalerne sådan at det ikke kan blive vedtaget i denne samling men det kan måske blive den politiske realitet om ikke så længe og det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

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til

jesper langballe og herre

koldkrigsforskning blev som jeg tror

i den aftale af fireogtyvende januar to tusind og seks der blev lavet mellem dansk folkeparti og regeringen

hundrede og tre fra den enogtredivete januar to tusind og seks fra ministeriet for videnskab teknologi og udvikling

altså en selvstændig enhed med en bestyrelse som hverken

eller regeringen har instruktionsbeføjelser over det fremgår også meget klart

dog bistået centeret med administrativ hjælp

at kontakte

har oplyst at centeret formelt er lukket ultimo to tusind og ti men at bestyrelsen og den tidligere leder af centeret fortsætter

arbejdet i to tusind og elleve for at få de sidste praktiske udeståender på plads

tilfældet værket ligger fortsat i centeret og det er centeret der har fremsendt forskellige anmodninger om særlige dokumenter der skal afklassificeres selvfølgelig også til forsvarsministeriet men vi har altså ikke

afhænger af afklassificering af en række dokumenter som indgår som kildegrundlag for værket det var også det herre langballe var inde på i sin begrundelse

flere af de myndigheder som har udstedt de pågældende dokumenter de myndigheder som er blevet bedt om at afklassificere dokumenter er statsministeriet udenrigsministeriet justitsministeriet herunder politiets efterretningstjeneste

der ønskes afklassificeret og vurderingen af hvilke dokumenter der skal afklassificeres

jeg kan sige på baggrund af oplysninger fra de øvrige ministerier

kan afklassificeres et betydeligt antal dokumenter regeringen vil sikre at de pågældende myndigheder hurtigst muligt afslutter vurderingen af hvilke dokumenter der skal afklassificeres

det historiske værk om den kolde krig kan udkomme hurtigst muligt

knyttet klassificerede nato dokumenter nato er

dokumenterne faktisk allerede i anden nato sammenhæng er afklassificerede vil vi kunne have en tilbagemelding

de dokumenter inden for et par uger men hvis der er dokumenter som endnu ikke er afklassificerede af anden årsag i nato systemet kan det tage lang tid sandsynligvis flere måneder fordi afklassificering af nato dokumenter

er en langvarig proces blandt andet fordi

faste repræsentant ved nato

at få afklaret spørgsmålet med hensyn til præcis hvad kan afklassificeres hvad der er afklassificeret og hvor hurtigt

jeg har fuld forståelse for at afklassificering af dokumenterne er vigtigt for centerets arbejde og jeg har også forståelse for

at enkeltarkivalier fra statens arkiver som hver især har indgået i de historiske undersøgelser herunder også de historiske dele af pet kommissionens beretning må betragtes som værende de facto afklassificerede jeg skal så også her nævne at afklassificering af dokumenter

ud fra en konkret faglig vurdering

udgives hurtigst muligt efter sommeren men jeg vil sige at vi fra regeringens side

at værket om den kolde krig kan udkomme hurtigst muligt så lige nogle få bemærkninger om bureaukratiske bureaukratiske barrierer

er værd at nævne her at centeret altså

med sit arbejde senere end forudsat centeret skulle således oprindelig fungere fra to tusind og seks til to tusind og otte men det var altså først fuldt bemandet i august to tusind og syv det har jeg også oplyst folketinget om tilbage i juni sidste år i mit svar på spørgsmål en hundrede og halvtreds fra udvalget for videnskab og teknologi

og derudover

begrænset finansielt behov for at sikre at værket rent faktisk

var tanken at værket skulle udgives på kommercielle vilkår det er så ikke muligt

samråd med finansministeriet bevilget yderligere femhundredetusind kroner til centeret og bestyrelsesformanden har tilkendegivet

mener at arbejdet vil kunne færdiggøres inden for denne ramme så samlet set har vi fra regeringens side en interesse i at det her værk bliver udgivet så hurtigt som muligt og jeg har også et tilsagn fra de øvrige dele af regeringen om at

sikre at de pågældende myndigheder hurtigst muligt får afsluttet vurderingen af de dokumenter der ønskes afklassificeret

er ordføreren for forespørgerne herre jesper langballe

at herre jesper langballe også giver udtryk for et meget detaljeret kendskab til hvad der står på de her tusind sider og som endnu ikke er offentliggjort så må

har herre jesper langballe læst rapporten på de tusind sider eller uddrag

så havde det været en kriminel handling derfor kan det jo undre at herre jesper langballe

politisk initieret forskning hvor resultatet er

jeg synes bare at herre jesper langballe og herre jesper langballes indlæg

at sige at der er nogle

fortsat ønsker at understøtte med særbevillinger via finansloven hvorimod det er udtryk for virkelig at sikre den uafhængige forskning at

sammen med andre politikere definerer præcise forskningsprojekter

at det det ene kan være udtryk for en meget meget

få tilføjet særlige forskningsopgaver som man ikke mener man

både det ene og det andets flertals tid

der er nogle ting som den tidligere regering og

bevilge ekstra midler til så det stopper altså det kan

glæder det mig at vi ikke har den samme debat som vi havde da vi dannede grundlag for den her

hvor vi på dansk folkepartis foranledning fik rejst debatten og fik undersøgt de her indre danske konflikter nu hvor rapporten snart er

synes jeg egentlig at det kunne være på sin plads at vente med at drøfte indholdet til vi ser

læst den og ligeså har jeg heller ikke læst den så jeg synes egentlig at det vi skal sørge for er

rapporten frem og få afklassificeret alt hvad der kan afklassificeres

hvis der er nogle der ikke har læst debatten fra sidst

at så skulle man næsten hvis man har en fem seks timer til

sige lang og næsten omvendt proportional i forhold til sagligheden

med beskyldninger fra den ene side og fra den anden side og alene den debat der var dengang kunne godt give anledning til en god lang koldkrigsforskning

i de påstande der kom dengang det synes jeg ikke vi skal derfor er jeg glad for at vi i dag er mere objektive

fortalt hvordan det ligger med

rapporten og at den forhåbentlig snart er på trapperne

skal jeg blot nøjes med at fremsætte et forslag til vedtagelse

også velkomne og så skal jeg i øvrigt hilse fra herre villum christensen

forslaget til vedtagelse lyder således

at en fri historieskrivning er nationens hukommelse og at der ikke findes nogen autoritativ og endegyldig fortolkning af en historisk periode bekræfter folketinget hermed sin vedtagelse fra to tusind og tre vedrørende den aktuelle forskning af danmark under den kolde krig enhver sikkerhedsgodkendt historiker skal have samme adgang som diis udrederne til at offentliggøre oplysninger fra statens arkiver folketinget noterer sig at regeringen vil arbejde for at de administrative betingelser tilvejebringes

historiske værk om den kolde krig kan udkomme hurtigst muligt folketinget vender sig skarpt imod at historikere over forskningsbevillingerne sorteres eller frasorteres efter partimæssige eller ideologiske

sige tingene ligeud og sige tingene som de er den her koldkrigsrapport som var en

hvad der ellers har måttet være i den finanslov lad os sige det som

en del af demokratiets spilleregler her i folketingssalen

så er problemet med herre jesper langballe og dansk folkepartis vurdering af de tre øvrige undersøgelser af

koldkrigstiden som herre jesper langballe nævnte i sit indlæg

når herre jesper langballe og dansk folkeparti har bestilt den her rapport via

set fair nok det har jeg respekt for hvis man kan få det igennem

det var et resultat der var givet på forhånd om jeg så må sige et resultat der nærmest var bestilt det ved vi ikke for vi ved ikke hvad der står i den rapport men jeg bliver lidt bekymret når herre jesper langballe siger at han godt ved hvad der står i den rapport for han har selv været med til at lave kommissoriet så synes jeg måske vi kommer tæt på at resultatet er givet

der har været flere beskyldninger om brud på tavshedspligten og fortrolighedserklæringer og det ene og det andet og det tilkommer ikke mig at vurdere om det er rigtigt eller forkert jeg konstaterer bare at den debat har været

den har været uden substantielt

jeg bliver sådan lidt bekymret når herre jesper langballe beskriver politiets efterretningstjenestes ageren i

spørgsmål der ligger i forespørgslen i dag mener herre jesper langballe og dansk folkeparti at ministeren

ageren i den her sag altså det her som herre jesper langballe betegner som bureaukratisk

oversat til dansk at dansk folkeparti beder ministeren om at gå til pet

sat i verden for at overholde de skal ikke overholde de forpligtelser med hensyn til fortrolighed og beskyttelse af deres egne arbejdsmetoder som de er pålagt så bliver jeg endnu en gang bekymret

må jeg ikke til sidst sige at

forslag til vedtagelse op fra radikale venstre

vurderinger i denne sag til efterretning og opfordrer til

derfor forbløffer det mig egentlig at han

det hold som jeg ikke kan beskrive som andet end

ubehageligt forsøg på at forhindre den frie historieforskning

herre jesper langballe nævnte dem vi har så en

for vi kender bent jensen

lidt andet udgangspunkt men som også søger sandheden jeg kan ikke forstå at den ene i forhold til de tre andre skal diskrimineres og mistænkeliggøres som det sker det er efter min mening i modstrid med herre john dyrby

normale moralske og intellektuelle niveau at han lægger navn til en sådan mistænkeliggørelse af bent jensen der er da naturligvis ingen der ønsker en politisk historieskrivning men vi ønsker en sand historieskrivning hvor man virkelig får gravet

med de tre tidligere

det rimeligt at den fjerde får lov at komme til det som herre john dyrby

og dermed faktisk siger at

kan konkludere at jeg har sagt at jeg ikke håber at bent jensens bog

krarup selv bent jensens bog og ikke center for koldkrigsforsknings bog

det hænger jo sammen med indgangsvinklen til det her og det er det der bekymrer mig jeg bryder mig ikke om forskning hvor man kan få en mistanke om at

der er nogen i den her sal der burde stille sig tilfreds med og det har jeg må jeg sige

åbent ærligt og ligeud

det er ikke fordi man ikke må have det ønske om

få nogle andre resultater end tidligere forskning på det her område

men det er bekymrende hvis man som støtte til en finanslov kan bede om penge

på at få nogle bestemte resultater så er det at jeg begynder at blive bekymret men det her er

jeg ikke ønsker at den her rapport skal udkomme det er mest et udtryk for at jeg ønsker at pet

lov til at gøre deres arbejde uden at ministeren bliver tvunget til at gribe ind af regeringens støtteparti

at

normale niveau han er lidt yngre end jeg

dybt uhyggeligt at man fra den ene side af det officielle danmark kun ønsker at forhindre at der er en mand der arbejder grundigt til bunds i en historisk undersøgelse og lægger

jeg synes altså at venstrefløjen skulle skamme sig over at de på den måde mistænkeliggør historisk arbejde for det er jo en mistænkeliggørelse det ligger også klart i

der hidtil har forhindret at bent jensens bog udkom nej

dette handler om én ting og det er den historiske sandhed og det er dybt uanstændigt

historiker der stiller sig op skriver en bog eller fremfører synspunkter i en

må jo tåle at man bliver gået på klingen og at der er nogle der har det modsatte synspunkt det er en side

synspunkt end mig også med hensyn til den kolde krig og alt muligt andet

i den sammenhæng sige at et af mine store forbilleder

er en tidligere statsminister hc hansen fra mit eget parti og der er vel ikke nogen der kan beskylde ham

for sovjetunionen eller det russiske styre efter anden verdenskrig så jeg køber ikke den der argumentation om at når vi gerne vil have at pet

lov til at gøre deres arbejde uden at ministeren griber forstyrrende ind i det arbejde på foranledning af regeringens støtteparti

finansloven ikke et ondt ord om det problemet er set fra mit synspunkt at man jo får den tanke at dansk folkeparti og herre jesper langballe gerne vil have et bestemt resultat af den her forskning

jesper langballe det var på ingen måde hensigten og det er jeg glad for

herre jesper langballe har selv lavet kommissoriet og det er så snævert at der kun kan stå én bestemt ting i det

herre jesper langballe sige og det gør mig bekymret

professor bent jensens arbejde det er der andre historikere der kan gøre det sagde jeg også meget klart i min ordførertale og det mener

noget bekymret og det er ikke fordi jeg skyder nogle bestemte

synes jeg tyder på at der er grund til bekymring når herre jesper langballe kalder

arbejde i den her sammenhæng for en bureaukratisk slagtning af herre bent jensens arbejde

herre jesper langballe det fra det må herre jesper langballe da enten have fået at vide

jeg igen bekymret lige så meget på herre jesper langballes vegne

jeg håber så sandelig ikke at herre jesper langballe har læst rapporten

det er mere en bekymring for herre jesper langballe og den tager jeg da med mig blandt andet fordi det jo er meget meget berigende at diskutere det her med herre jesper langballe

mest en bekymring for at vi ikke kommer til at have den der diskussion fremadrettet

bruge sine regler til at holde sandheden

er meget voldsom anklage fra dansk folkeparti mod

regeringspartierne kan lave et vedtagelse sammen med et parti som siger at de mener

beskytte landets ve og vel de metoder de har til at gøre det med er de ikke forpligtet til at oplyse om de

det man kunne kalde sandheden eller den fulde sandhed tilbage af hensyn til landets ve og vel så man kunne sagtens forestille

bestemt sandhed i den her sammenhæng men vi er ikke interesserede i og landet er ikke interesseret i

fulde sandhed kommer for dagen så pet

har faktisk en opgave med at vurdere hvad der kan komme frem og hvad der ikke kan komme frem og det er min forståelse at de

i forhold til den her rapport men jeg kan blive bekymret

regeringens støtteparti nu vil have ministeren til at gribe ind

arbejde sådan midt i det hele af hensyn til at nogle oplysninger som dansk folkeparti mener er indeholdt i den her rapport skal frem uanset

arbejdsmetoder jeg synes jo det der er afgørende her

er at dansk folkeparti siger at pet misbruger sine beføjelser til at undertrykke sandheden det vil sige at man holder ting hemmelige som det ikke er nødvendigt at holde hemmelige for at undertrykke sandheden jeg vil sige at det ikke

påtage sig den opgave

lov til at lave deres arbejde jeg håber så inderligt at ministeren og det var også det jeg hørte ministeren sagde står ved at

kommer ikke til at opleve at ministeren griber ind

beskriver som bureaukratisk slagtning

pernille frahm socialistisk folkeparti

at det historikerværk der er tale om her udkommer fordi hun er tilhænger af den frie forskning

det sagen drejer sig om hvorfor dog

uværdig mistænkeliggørelse af en mand der jo unægtelig er vant til det

til herre dyrby paulsen

en konsekvens eller en fortsættelse af den mistænkeliggørelse og det glæder mig da at fru pernille frahm synes at det er vigtigt

at fru pernille frahm dermed vil jeg sige må støtte at bent jensen får mulighed for at få det værk

omtalt på en måde sådan at man må sige at de skulle bruges til

ville forhindre at han fik mulighed for at få afklassificeret sine ting men det glæder mig da at der også hos fru pernille frahm

til at den frie forskning skal have mulighed for at komme frem

og det gælder da selvfølgelig for os alle sammen vi er interesserede i én ting og det er at kende sandheden

om sandheden er af den ene eller den anden art eller har den ene eller den anden farve vi er interesserede i at sandheden skal komme frem det er det denne forespørgsel handler om vi er interesserede i at

udkomme jeg vil som sagt kun glæde mig over

fru pernille frahm fra folketingets talerstol støtter

nødt til at spørge

adam møller ikke

tryg ved at pet følger de regler

tak til ministeren som jeg synes gav en udmærket redegørelse og som jo også stillede i udsigt at

bent jensen og andre ville foreligge i løbet af få måneder det synes jeg er udmærket der er udarbejdet en redegørelse på tusind sider og den skal selvfølgelig offentliggøres så hurtigt som muligt og i overensstemmelse med de regler der gælder om afklassificering

er jo at herre jesper langballe siger

der er meningsløse

i overensstemmelse med de retningslinjer der er givet for sådan noget derudover har jeg

set ikke noget at sige andet end at at

jeg glæder mig til at se offentliggørelsen af dette

det må så føje sig til andre bidrag til forståelse af den kolde krig jeg er helt enig i at historien

færdig vi har set fremragende eksempler her

nyskrivning eller nytolkning

atten fire og tres begivenhederne som har føjet nyt lys til og ny viden hos mange mennesker

så historien er ikke skrevet færdig

den heller ikke når bent jensen redegørelsen udkommer men den kan bidrage til at kaste lys over en meget vigtig

er jo jeg er er helveg petersen en ung mand i forhold til os andre men i hvert fald husker jeg ganske tydeligt da jeg første gang kom

i nitten fem og halvtreds da den parlamentariske kommissions

som bekendt en historisk redegørelse for besættelsestiden og det var noget som havde voldt meget stor strid blandt andet fordi man syntes det var urimeligt at der skulle være en parlamentarisk kommission til at sylte begivenhederne sådan at man ikke fik foretaget og det kunne der være meget mening i i nitten

jeg er da slet ikke i tvivl om

sige som han allerede har gjort at vi må ønske at bent jensens

historiske arbejde fremkommer hurtigst muligt fordi den viden om hvad historien faktisk indeholder er nødvendig for det folk der

jeg er enig i hvad han skriver men jeg kan slet ikke se nogen risiko

dybt dybt rystende

fordi der af en eller anden grund et eller andet sted er en

om man har det ene eller det andet politiske synspunkt skal sandheden naturligvis fortælles og fortælles helt ud

tværtimod jeg ser at det kan være et bidrag til forståelse af hvad der skete i den kolde krig og det skal man ikke lægge hindringer i vejen for

at denne strid jo starter med at herre jesper langballe siger at pet har voldt umådelige vanskeligheder og ofte givet begrundelser der er meningsløse

det aner jeg ikke noget som helst om

de løser som som de skal og

enig med herre jesper langballe i at det virker besynderligt at man i dag nægter forskere og den sags skyld andre mennesker adgang til dokumenter som er halvtreds år gamle med henvisning til at de kan udgøre en sikkerhedsrisiko og fordi man deraf kan se hvordan man dengang efterforskede

også fordi jeg har en klar forventning om at de efterforskningsmetoder man bruger i dag er en anelse mere sofistikerede end dem man brugte i min pureste ungdom som jo knap nok

set herre jesper langballes opfattelse af jeg mener også huske at vi også ved tidligere lejligheder har været enige med dansk folkeparti i at der burde være mere fri adgang til pet’s og i øvrigt andre

arkivlovgivningen osv og der

i perioder var enige om at man skulle

for at komme ned i disse arkiver på et tidligere tidspunkt

set jeg er enig med herre jesper langballe og dansk folkeparti i

for egen regning sige at da jeg fik adgang til at se min egen egen sag i pet’s arkiver

da konstatere at det var svært at se de sikkerhedsmæssige risici man løb ved at lade mig få adgang til den

give mig indtryk af at der var brug for at professionalisere pet’s indsats

fyrre år siden det håber jeg så også på er sket men den sikkerhedsmæssige

også have svært ved at se

det er jo ikke kun et spørgsmål om at der kan være en gruppe forskere som har et problem for det er jo en generel problemstilling

måske helst så angrebet lidt mere principielt

bureaukratiske barrierer man talte om i forespørgselsteksten

med en helt ukendt begrundelse

til at overdrive nødvendigheden af hemmeligholdelse

citere mig for tidligere

det kan vi da ikke afvise

den her forskergruppe at blive færdig til tiden det er ikke lykkedes at blive færdig inden for den økonomiske ramme der var afsat og så er det sådan at

der bliver afsat ekstra midler det er meget generøst men det skal

arbejde som forsker og komme under forsvarsministeriets og finansministeriets vinger i stedet for at være under videnskabsministeriets vinger jeg vil ikke

jeg nok vil sige at det jo sådan set også dokumenterer sagens

lidt særlige karakter at vi altså her står og diskuterer det historiske forsøg på at lave et historisk værk om den kolde krig som jo ikke ifølge forslaget til vedtagelse er sandheden men bare et bidrag til den men alligevel er det jo lidt interessant men der skal ikke være nogen tvivl om at enhedslistens grundopfattelse er at vi skal arbejde på at give langt bedre mulighed for at få adgang til pet’s arkiver og andre arkiver for på den måde at få en dybere indsigt i hvad der skete både under den kolde krig og på andre tidspunkter af historien det

vi enige i jeg skal så tilføje at

enig med fru pernille frahm i at det også må være rimeligt at de mennesker som risikerer at blive omtalt i historiske værker og i mindre avisartikler udgivet af de samme forskere

adgang til at se hvad der er registreret omkring dem

en mulighed for at forholde sig til om den beskrivelse de pågældende historikere giver er fyldestgørende i forhold til det materiale som findes i pet men efter enhedslistens opfattelse skal vi bestemt have maksimal åbenhed og vi synes sådan set at det

gøre det nemmere hvis man traf nogle principielle politiske beslutninger omkring det snarere end at vi skal have en diskussion af om pet kunne være drevet af andet end hensynet til deres arbejde og deres professionalisme